at udtale sig det er ikke tilfældet og så går vi også til afstemning om dette

liberal alliance dansk folkeparti og venstre at vi på grund af det gebyr der

lagt på chaufførernes

ville stemme nej til lovforslaget enhedslisten var meget skeptisk

elektroniske fragtbreve sagde

og der blev stillet nogle spørgsmål det er rigtigt at

store betænkeligheder ved de elektroniske fragtbreve og jeg kan forstå på en korrespondance at den skepsis

hvis vi nu beder om at få det her lovforslag tilbage til udvalget mellem anden og tredjebehandlingen

vi jo sammen se på det her med de elektroniske fragtbreve

vi vil jo gerne hjælpe enhedslisten med at

hyllesteds udtalelser

vi vil jo gerne hjælpe enhedslisten så vi justitsministeren har sagt under den her lange

sat på tryk og får de garantier som enhedslisten

det kan vi i fællesskab arbejde på under en fortsat udvalgsbehandling mellem anden og tredjebehandlingen for vi kan

tilbuddet fra fra venstre og de konservative

tilbage til udvalget siger vi

spørgsmålet om gebyr for farligt gods bevis for landevejstransport

vildt begejstrede for i enhedslisten

koge problemet ned til at omfatte en ganske ganske lille skare det er grunden til at jeg

måtte blive sendt på farligt gods kursus

kan vognmanden jo rent faktisk få dækket sine udgifter til det hvis han søger de uddannelsesfonde som er skabt til det her formål formål

er medlem af en af de overenskomstbærende organisationer for chaufførernes vedkommende 3f

det synes vi jo i det hele taget er en vældig god idé

farligt gods beviset som en del af deres uddannelse

så er der heller ikke nogen problemer de ledige som måtte blive sendt på et farligt gods kursus

udgifter til gebyret af jobcentrene så det vi snakker om

i nogle tilfælde den meget meget lille gruppe som

snævret ind til som vælger at tage et farligt gods bevis

på den baggrund synes vi ikke at man kan tale om at erhvervet er pålagt

det er en ganske ganske lille gruppe af ledige og

så vi synes ikke problemet er stort hverken for vognmænd eller for den sags skyld

leve op til nogle bestemmelser i

at stemme for men det er rigtigt at vi har udtrykt en generel skepsis

gebyrer på uddannelse med nogle af de andre gebyrer

eksisteret i lang tid de har også eksisteret under den tidligere regering

kan måske blive enige om hen ad vejen at kigge på hele den samlede sum af gebyrer som pålægges hele vognmandserhvervet så er der et spørgsmål omkring de såkaldte elektroniske fragtbreve

jeg tænker jo meget på situationen hvor en betjent

lastbil ind til siden og så står der i regnvejr og skal tjekke et elektronisk fragtbrev hvordan gør man det det har jeg prøvet

meget meget lange forklaringer som sagt er

på hvordan det her er skruet sammen i praksis jeg at jeg blev lidt klogere men jeg synes faktisk at jeg under

stod meget alene og da erhvervsorganisationerne på det her område faktisk anbefaler

i i mit såkaldte chaufførnetværk som også synes at det kan være meget god idé valgte jeg altså til sidst

det skal jeg ærligt indrømme gennemskuet det her jeg har også

jeg ser store spørgsmålstegn i hovedet på folk

forlader jeg mig på de mange og lange forklaringer jeg har fået af justitsministeriet

af erhvervsorganisationer og af en række chauffører

et svar på et spørgsmål jeg har stillet det er et nyt gebyr

ret god til at sætte tingene på tryk så det eneste jeg bare beder om er at vi får

hvis der engang skulle opstå en tvivl om

der er sagt og hvad der er hørt fordi det somme tider

være lidt svært vi andre har jo ikke været til stede under den debat så mit tilbud skal bare være at vi gerne vil være med til at vi afbryder forhandlingerne her hvis herre henning hyllested vil have det der på tryk fra justitsministeren er jeg sikker på at justitsministeren gerne vil give det på tryk

herre henning hyllested sove roligt julen over det er bare et tilbud vi kommer med som herre henning

kan stå med en regning selv så ja jeg anser ikke problemet for at være synderlig stort når det kan snævres ind til en ganske ganske lille gruppe

de elektroniske fragtbreve har jeg jo fået et meget langt svar

noget her foldes ud i praksis der er samtidig tale om at det det er et led i

en udvidelse af cmr konventionen osv

er det måske meget fornuftigt men vi har fået en meget meget lang forklaring på det og den vil jeg så

og bekæmpelse af cabotage der kommer jo en anden behandling af et forslag om

ønske om at afbryde forhandlingen

for det det kunne da være at vi andre også kunne få den her stressende samtale med justitsministeren som

har haft en stressende samtale som han ikke har forstået et kuk af

derfor støtter forslaget ja

det her gebyr ned

nogle få ledige

også lige meget når det bare er de ledige det rammer så synes jeg da faktisk at det er så meget mere alvorligt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

lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling hvis ingen gør indsigelse betragter det som vedtaget

ønsker at udtale sig det er ikke tilfældet

jeg foreslår at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling hvis ingen gør indsigelse betragter det som vedtaget

er forkastet herefter er ændringsforslagene nummer en to fire og fem stillet af samme mindretal bortfaldet jeg foreslår at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling hvis ingen gør indsigelse betragter det som vedtaget

strider imod nærhedsprincippet i den forbindelse har vi

kontakt til regeringspartierne

enige om at direktivforslaget strider imod nærhedsprincippet

regeringspartierne ikke være med til nu står det så klart at det skyldes at regeringspartierne ganske enkelt ikke mener at direktivforslaget strider imod nærhedsprincippet

mig en gåde hvordan regeringen kan fremsætte en dansk løsning l to og l sytten som vi behandler i dag men samtidig mener

i strid med nærhedsprincippet det giver ganske enkelt ikke mening

at eu ikke skal lave regler hvis nationale tiltag kan opfylde formålet

med l to og l 17 eller er det fordi regeringen ikke selv tror på at deres columbusæg kan opfylde formålet

jeg har taget ordet er at jeg søger svar på hvorfor regeringen ufortrødent fortsætter med at gennemføre en dansk lovgivning

kommissionen der er mere vidtgående end den danske model jeg bliver bekymret for om man i regeringen har en intention om at presse de danske virksomheder yderligere skal virksomhederne nu forholde sig til både den danske model fra regeringens side

og fremtiden i eu

den danske regering siger klart fra over for eu direktivet får vi så kvoter ind ad bagdøren

samråd om regeringens holdning til

kommissionens forslag desværre bliver samrådet først afholdt i januar

enten ligestillingsministeren eller erhvervs og vækstministeren til allerede i dag at gå på talerstolen og forklare sammenhængen mellem l to og l sytten og det direktivforslag

hvorfor man ikke vil melde klart ud over for eu

eu forslaget dels et svar på hvorfor man gennemfører en dansk lovgivning når man er vel vidende om at der kommer et direktiv fra eu der regulerer det samme område og belaster mange af de samme virksomheder

og regeringen har jo meget utvetydigt sagt nærhedsprincippet er ikke

faktisk godt kan få fyrre procent kvinder i bestyrelser

jeg ser frem til at ministeren kan forklare det

kvoter ind ad bagdøren

eu laver nu et direktiv hvori de siger

der skal flere kvinder i bestyrelser

flere af det underrepræsenterede køn

sådan er det jo men det er typisk kvinder man henviser til

i september hvor jeg netop sagde at jeg frygter at vi får kvoter ind ad bagvejen fordi vi jo netop har en regering

i to tusind og ti sammen med enhedslisten

kvoter og nu ikke vil

jeg går ikke ind for kvoter

kommer fra eu og at man ikke har tænkt sig at gøre noget som helst ved det der kommer

opleve at der er så stort et engagement

i bestyrelser når de kvinder der sidder ude i virksomhederne ikke har bedt om det så det er på alle måder en en mærkværdig debat vi støtter ikke regulering af bestyrelser hverken fra nationalt hold eller

er også andre eu lande der er det og jeg har da også bidt mærke i

i venstre der er flere markante politikere fra venstre der har tolket det forskelligt

helt klart at regeringen ikke er imod regulering på eu niveau når det gælder ligestilling

om hvorfor vi fortsætter

det her spor som både

at det kan vare rigtig lang tid flere år før direktivforslaget bliver vedtaget

behov for at fremme ligelig kønsfordeling i danske institutioners

lige nu vi har haft en masse tiltag i gang som har kørt på frivillig basis og det vi kan se og det

er gået alt alt for langsomt men noget af det som man kan

læse ud af direktivet og som er lidt mere tydeligt

end andet er at hvis vi skal have en mulighed for at falde ind under den undtagelsesbestemmelse som trods alt

og det betyder jo i al sin enkelhed at den danske model skal være indført før direktivet træder i kraft

tvivl om indholdet og det er også det der bliver beskrevet i grund og nærhedsnotatet

som jeg ved at fru fatma øktem har fået udleveret

alle vores kloge hoveder eller i hvert fald de fleste af dem til at undersøge det og det vil

jo vi er imod kvoter vi har ikke noget imod at eu regulerer på ligestillingsområdet det har vi sagt tidligere men dér hvor

ikke se

fatma øktem tidligere har rost det

fra et § tyve spørgsmål som ordføreren tidligere har stillet

har jeg også kvitteret for den danske model i torsdags det glæder mig

er en ny linje man har valgt at lægge i hvert fald fra regeringspartiernes side det glæder mig også at man vælger at bygge videre på en del af den tidligere regerings

det de startede derfor undrer jeg mig over at man at man lige pludselig

lykke friis har skrevet i i børsen og jeg citerer igen som tidligere minister kan man naturligvis kun være tilfreds med at ens politik dybest set videreføres så

mener man at det her er godt eller også mener man

i børsnoterede selskaber det her handler jo også om

en metode der på den ene side respekterer ledelsesretten og det gør den jo ved at man selv kan sætte nogle måltal og på den anden side vil være med til at styrke ligestillingen netop ved at der kan komme flere kvinder i topledelsen

er en videreførelse af nogle af de tanker som

videreførelse af nogle af de tanker der er fra komitéen for god selskabsledelse

og så har vi fundet en mellemting mellem kvoter som vi ikke vil have og så

at gøre ingenting nemlig alt det frivillige

netop et columbusæg og jeg har stor tillid til at det her forslag vil rykke på den ubalance

ministeren sagde at man skal vurdere om det er mest hensigtsmæssigt at lovgivningen foregår på nationalt

må ikke i tilstrækkelig grad kunne opfyldes ved at medlemslandene selv lovgiver

ministeren har bedt om en undtagelse så

ikke være overtrådt

at lovgive på eu plan for at opnå et mål på fyrre

i strid med nærhedsprincippet og

enig

i grund og nærhedsnotatet og jeg vil bede fru pia adelsteen om at læse det en gang til

omkring direktivet som jeg også har sagt

det om kvoter eller ej lad mig sige det en gang til

regulering på eu niveau når det gælder ligestilling det sagde europaudvalget det siger jeg nu men det vi er imod er regulering via kvoter og derfor

arbejde for at direktivet tydeliggøres så der er ikke nogen tvivl om at det her ikke drejer sig

har været talt om mange ting der har været talt om at kalde de her

barrierer for mange ting er nogle der kalder det rip rap rup effekten og

og så videre jeg tror ikke på

er et udtryk for at mændene ikke vil have kvinder jeg tror det her er et udtryk for at der ikke er transparens når det handler om

får skrevet det ind i sin politik så der bliver skabt en bevidsthed omkring

at skabe progression det er ikke ensbetydende med at kvinderne ikke kan

det betyder ikke at mænd ikke vil kvinder det her betyder ikke at mænd ikke vil have kvinder ind men det kan godt betyde at der er nogle barrierer og det er lige præcis de barrierer som vi gerne vil være med til

er tilgangen at alle i det her samfund skal have mulighed for at komme op på de platforme og påvirke det samfund som de lever i

tilstrækkelig grad kunne opfyldes ved at medlemslandene selv lovgiver

kvoter så man opnår en procent på fyrre hvis det er det man gerne vil

større sikkerhed for at opnå fyrre procent ved at lave det på eu plan frem for på nationalt plan netop fordi man kan gøre det nationalt

nødvendigt for at opfylde traktatens målsætninger

godt nok en traktat der taler om ligestilling

for det forstår jeg simpelt hen ikke

som ministeren sagde skal diskutere det

et eu direktiv det synes jeg da

laver hvis man tror på de løsningsforslag man selv kommer med så kan jeg ikke forstå hvordan man

kan sige ja til at der må komme noget lovgivning et andet sted fra så er det da netop en tilståelse

at viviane reding har en meget stor drøm om

indføre kvindekvoter og vi ved

kan ændre på det det kan komme snigende ind ad bagdøren og vi sådan set ikke gøre så meget ved det herfra

l to og l sytten

hvorfor er regeringen og regeringspartierne ikke med i den udtalelse vi har valgt at sende fra ligestillingsudvalget

bare er nogle måltal og at virksomheden så kan vælge at sætte et mindre måltal ind men hvorfor skal

for danske private virksomheder

at vi oplever en ligestillingsminister en mandlig ligestillingsminister som får kvinderne på nakken for

diskriminerer kvinder det er jo kvinderne der bliver mistænkeliggjort og det er lovgivningen som gør at man siger nu skal i bare høre hvordan vi skal lave en lov som skal sikre flere kvinder i bestyrelser de fleste kvinder

vælge deres egen erhvervskarriere og deres eget job

og erhvervsmæssige kvalifikationer

at alle de her ledige bestyrelsesposter

ud fra hvem man i virksomheden vurderer er bedst

det må altså være det grundlæggende og bærende element

og blander os i ledelsesretten i private

have andre ting at give sig til end at lave den her form for træls lovgivning så jeg håber selvfølgelig at regeringen vil blive klogere og så vil jeg

henstille til at erhvervsministeren

i den her debat og redegør for den del af lovforslaget

er jo ikke bare en diskussion om ligestilling det

jeg foreslår at også dette lovforslag går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling hvis ingen gør indsigelse betragter jeg

tiltrådt af udvalget de er vedtaget

lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet

samtidig mener vi i venstre også at regeringen bør følge arbejdsgruppens anbefaling om at samarbejde mellem interne skoler og det lokale skolevæsen bliver styrket så de interne skoler anvendes i mindre omfang

inkludere flere elever i folkeskolen samlet set

og vi støtter derfor også lovforslaget og så har jeg samtidig lovet at

som desværre er syg i dag og sige at

på de interne skoler og for at understøtte at en større andel af de anbragte børn og unge får et undervisningstilbud i folkeskolen det er netop socialdemokraternes og regeringens målsætning at interne skoler i dagbehandlingstilbud

anbringelsessteder skal anvendes i mindre omfang og at eleverne i større omfang skal inkluderes i folkeskolen det er også regeringens målsætning at undervisningen på interne skoler skal leve op til kravene i folkeskolelovgivningen herunder at eleverne tilbydes den fulde fagrække og aflægger folkeskolens afgangsprøve med henblik på at styrke kvaliteten af undervisningen på interne skoler foreslås det at børne og undervisningsministeren bemyndiges til at fastsætte regler om minimumstørrelser for interne skoler i dagbehandlingstilbud

anbringelsessteder det påtænkes anvendt til at fastsætte regler om at en intern skole mindst skal være normeret til ti elever ved skoleårets begyndelse for at den interne skole kan oprettes i det pågældende dagbehandlingstilbud eller anbringelsessted jeg er rigtig glad for at vi med det her lovforslag får mulighed for at styrke kvaliteten af undervisningen på de interne skoler ved at fastsætte en minimumstørrelse for skolerne derved får de interne skoler bedre mulighed for at leve op til kravene i folkeskolelovgivningen herunder at eleverne tilbydes den fulde

ved fastsættelse af en minimumstørrelse på ti elever

undervisnings og læringsmiljø der både kan tilgodese elevernes faglige og sociale kompetencer i den forbindelse er det vigtigt at sige at det forudsættes at de interne skoler efter skoleåret

fjorten anvender mulighederne for holddannelse og inddeling i meget små klasser netop for at kunne tilgodese børn der har behov for et lille overskueligt

styrke kvaliteten af undervisningen på disse interne skoler har det vist sig og det er godt at vi får styr på dette som flere har sagt

skal der være mindst ti elever

det så også betyder at der er enkelte

nok ret åbenlyst det der egentlig har overrasket mig mest

at undervisningen ganske enkelt ikke har været god nok der har været manglende undervisning i forskellige fag

minimumstallet har ikke været overholdt

er også blevet fritaget alt for meget for at aflægge prøver

jo ikke alt for godt det er udsatte børn vi vi taler om og de skal selvfølgelig også have en

på linje med blandt andet socialdemokratiet tilfredse med at det fremover er en læreruddannet der skal tilrettelægge

der skal ske med aspergerbørnene jeg kan forstå på lovforslaget at der skal være en overgangsordning så de aspergerbørn der i dag bliver sendt til tilbuddet fortsat kan være på

på minimum seks elever i stedet for ti men vi vil egentlig meget gerne sikre os

her fra talerstolen at aspergerbørnene stadig væk vil få den undervisning som passer til lige præcis de børn det er jo en særlig gruppe blandt

specialundervisningskrævende børn

om nogen virkelig har brug for at få de bedst mulige betingelser

vi i det radikale venstre er meget meget glade for at vi nu

undervisningskvaliteten og læringsmiljøet

at undervisningen fremover skal være tilrettelagt af en lærer så med det støtter vi meget gerne forslaget i det radikale

befinder de sig i en udsat position og i den situation kan det altså være en god løsning for børnene at følge undervisningen på en intern skole det er vigtigt at vi ikke slækker på kravene til undervisningens kvalitet uanset om folk går i en folkeskole eller på en intern skole skal de have lige muligheder for at klare sig ved at indføre bestemmelsen om minimum ti elever på interne skoler giver vi eleverne på de her skoler bedre muligheder for at få et solidt fagligt udbytte af undervisningen og børnene får samtidig oplevelsen af at være en del af et hold

med hvad blandt andet danmarks lærerforening og skole og forældre

gennemført læreruddannelsen for at kunne fungere som lærer på en intern skole

eller regne og det er selvfølgelig et stort problem for dem fremover i livet mange af børnene får ikke den tilstrækkelige undervisning og kvaliteten kan være

positivt at det med det her forslag vil blive sikret at det er en uddannet lærer der skal tilrettelægge undervisningen vi så selvfølgelig gerne at det også vil være sådan at det er uddannede lærere

al undervisningen og det er noget vi vil stille spørgsmål

forslaget indebærer så også at undervisningen på de interne skoler skal være normeret til minimum ti elever det er jo i sig selv

sikre at der er de rigtige ressourcer

eksempel også får lærere som

får en afvekslende undervisning formålet er at øge inklusionen i folkeskolen

kommer over i folkeskolen det er jo et fremragende formål men det er ikke gratis så der er behov for at der følger

hvis folkeskolen skal kunne rumme flere

en særlig støtte og der er behov for at vores folkeskolelærere bliver opkvalificeret

til folkeskolen vil få

enkelte tilfælde hvor der er børn som har behov for undervisning i meget mindre enheder

og for hvem ti kan virke som rigtig rigtig mange

kan ødelægge koncentrationen og mulighed for

vi optaget af at man kan lægge en mulighed for

men vi har også nogle spørgsmål som vi gerne vil have afklaret i udvalgsbehandlingen før vi tager endelig stilling

er elevsammensætningen så meget mere kompleks end i den almindelige grundskole vi taler her om de allermest sårbare børn og unge der ofte har behov for meget små læringsmiljøer der er faktorer som det enkelte barns behov alder

hvornår det er rimeligt at fastsætte en minimumsgrænse

det er derimod indholdet og kvaliteten i undervisningen og ikke om der er otte ti eller tolv elever i en klasse der er det afgørende rambøll har opgjort at der er tre hundrede og to og halvtreds dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder med intern skole det er vurderingen at omkring en hundrede og

de interne skoler har færre end ti elever

interne skoler vil falde for minimumsstørrelsen hvilket harmonerer dårligt med vores ambition i liberal alliance om at undervisningstilbud er forskelligartede og bør kunne tilrettelægges frit ved at se på

kvalitet og økonomi når interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder er afhængige af et bestemt elevtal har institutionerne tilmed en økonomisk fordel ved at lade barnet forblive på den interne skole

kan blive nødvendig for at opretholde de eksisterende undervisningstilbud

den evaluering der har været om kvaliteten af undervisningen på

der er selvfølgelig også en direkte sammenhæng sådan at de steder hvor der er en gruppe elever og undervisningen varetages af lærere

også giver langt bedre muligheder for

får den vifte af fag og kompetencer de skal have med sig for at de også får en chance i livet efter de har afsluttet deres afgangsprøve

dansk folkeparti liberal alliance og enhedslisten i forhold til elever som måske har nogle helt særlige udfordringer når de skal lære det kan være børn og unge med asperger

et undervisningsmiljø hvor de

man sidder i en større klasse

taget højde for her i lovforslaget først

for skoleåret to tusind og tretten til fjorten blive fastsat en særlig overgangsordning for børn med asperger som har behov for

det betyder at disse børn efter kommunens bestemmelse vil kunne fortsætte skolegangen på den interne skole selv om skolen ikke opfylder kravet om minimumsstørrelsen på de ti elever

til at kunne have et undervisningsmiljø med lærerkræfter i forhold til det her

stadig væk sådan at man kan bruge holddelingsreglerne til at kunne lave nogle forløb som passer til børn der har nogle særlige udfordringer

så huske på at de her børn og unge som er

helt særlige diagnoser det kan der være nogle af dem der har men det vil der

gøre alt for at de børn og unge kan gå i deres lokale

få det skoletilbud der betyder at de også er sammen med deres kammerater og er det så meget som muligt som en del af et helt almindeligt liv som som børn og unge har den alder men det ændrer ikke ved at der er nogle muligheder for at få interne skoler

et lille klassemiljø

man også der kan tage hensyn til nogle der har brug for særlig støtte eller nogle helt særlige

vil få den støtte de så har behov for hvis

går på deres lokale skole jeg synes det er nogle gode spørgsmål at få afklaret i forbindelse med udvalgsarbejdet

at den her gruppe af børn og unge selvfølgelig også skal have et skoletilbud med hele viften af fag sådan at de har en god chance for efterfølgende at gennemføre en

det andet skal fristen for anmeldelse af nye skoleinitiativer rykkes tilbage til den første februar

er senere end i dag for det tredje skal det depositum som stilles ved anmeldelse af en ny skole tilbagebetales hvis skoleprojektet ikke bliver realiseret og for det fjerde

dag kan drive børnehave efter reglerne i dagtilbudsloven også kunne drive vuggestue

alliance ønsker for første at den gradvise nedsættelse af koblingsprocenten for de frie grundskoler standses og at koblingsprocenten hæves så den igen bliver fem og halvfjerds bare for dem der måtte tænke hvad

det skal nævnes her at det er den procentsats som de frie grundskoler får som procentdel af det der er gennemsnitsudgiften for en elev i folkeskolen forslagsstillerne henviser til at standsningen af den gradvise nedsættelse af koblingsprocenten med en procentpoint årligt frem til to tusind og fjorten vil hindre at at frie grundskoler

koblingsprocenten kan regeringen ikke støtte

godt understrege at regeringen ser de frie grundskoler som et vigtigt

og skal vedblive med at være skoler for alle børn uanset social baggrund

for at sikre den målsætning er der på finanslovforslaget for to tusind og tretten en fripladspulje på otte og tyve million kroner årligt til de frie grundskoler

og for to tusind og tretten som vi

forventer vedtaget i næste uge er udtryk for regeringens samlede udgiftspolitiske prioriteringer og på grund af den økonomiske situation vi er

måttet opretholde de besparelser i genopretningspakken på de frie grundskoler

som blev besluttet af den tidligere regering det vil koste knap to og tredive million kroner i to tusind og fjorten at hæve tilskudsprocenten til fem og halvfjerds

at fristen for anmeldelse af nye

skal rykkes så mener forslagsstillerne at det skal rykkes til cirka et halvt år tættere på skolestart end i dag begrundelsen for forslaget er at forslagsstillerne mener at der bør vises større hensyn til nye fri og privatskoleinitiativer i dag er det sådan at

skolen ønsker et statstilskud siden august to tusind og ti har fristen for kommunalbestyrelsens endelige beslutning om nedlæggelse af en folkeskole været første marts inden skolestart inden da lå fristen den første december i året forud for begyndelsen af det skoleår hvori nedlæggelsen skulle finde sted det vil sige at fristen for anmeldelse af en fri grundskole ligger tidligere end før mens fristen for nedlæggelse af en folkeskole ligger senere end før de gældende frister udelukker naturligvis ikke oprettelse af frie grundskoler med et statstilskud hvis vi ser på tallene

i to tusind og elleve og to tusind og tolv oprettet betydelig flere frie grundskoler end i det foregående år i begge år er der oprettet to og tyve skoler mod henholdsvis syv og otte i de to forudgående år reglerne for oprettelse af

forudgående godkendelse dokumentation for et lokalt skolebehov at initiativtagerne ejer skolebygninger og så videre

er klart at de gældende frister gør det vanskeligere end tidligere at oprette en fri grundskole som en øjeblikkelig reaktion på

det er også klart at de gældende frister letter kommunernes mulighed for at foretage skolenedlæggelser med henblik på at tilpasse skolestrukturen i kommunen uden at kommunen samtidig risikerer at det elevgrundlag som hele planlægningen af den nye struktur hviler på bliver udhulet som følge af at en stor del af eleverne pludselig forlader folkeskolen til fordel for en nyoprettet friskole efter regeringens opfattelse er det vigtigt at der består en fornuftig balance mellem på den ene side hensynet til de forældre som ønsker at benytte deres grundlovssikrede ret til at oprette et alternativ til den kommunale skole med eget værdigrundlag baseret på særlige pædagogiske religiøse eller andre principper

den anden side hensynet til kommunernes planlægning af skolestrukturen regeringen kan derfor ikke tilslutte sig denne del

egnede bygninger uenighed blandt initiativtagerne om skolens profil et utilstrækkeligt antal elever eller at den lokale folkeskole ikke lukkes som ellers

grundskole

anmeldelsen af en fri grundskole betales et depositum på tredivetusind

første rate på tyvetusind kroner betales senest den femtende august i året inden skolen skal starte fristen for første rate er sammenfaldende med fristen for anmeldelsen af skolen anden rate der er på titusind

betales senest den første februar i det år hvor skolen skal starte fristen er sammenfaldende med fristen for indsendelse af skolens vedtægter det fulde depositum tilbagebetales hvis skoleinitiativet kommer i gang i det pågældende

men uigennemtænkte skoleinitiativer kan hverken forældre eller børn være tjent med reglerne om depositum opstiller et værn mod useriøse skoleoprettelser idet der modsat hvad der gælder for frie kostskoler ikke stilles krav om at frie grundskoler for eksempel ejer deres egne bygninger de gældende regler om depositum kan også bidrage til dækning til dækning af de udgifter som er forbundet med sagsbehandling selv om reglerne ikke er indført med dette mål for øje regeringen er derfor ikke umiddelbart parat til at tilslutte sig denne del af beslutningsforslaget

liberal alliance mener at frie grundskoler skal kunne oprette vuggestuer så det bliver muligt at integrere vuggestue børnehave og skole i samme institution frie grundskoler kan i dag varetage

over to en halv år som privat institution eller privat dagpasningsordning efter bestemmelserne herom i dagtilbudsloven for børn over to en halv år regeringen vil gerne overveje om de frie grundskoler fremover

have adgang til også at oprette dagtilbud for børn i alderen nul to en halv år efter dagtilbudslovens regler

regeringen samlet set ikke støtte beslutningsforslaget men er da som sagt positiv over for at kigge på den sidste del i forhold til adgangen til at drive

ministeren måske var villig til

integrere vuggestue børnehave og skole i samme institution ser vi i venstre som en god idé

i yderområderne i det hele taget

varme tilhængere af at give nogle friere rammer og nogle

indeholder nogle gode ting jeg vil samtidig sige at vi

arbejde lidt videre med det under behandlingen

tilbød at depositummet på en eller anden måde blev lagt lidt i depot måske for en to årig periode så man ikke nødvendigvis er tvunget til at skulle ud og samle penge ind igen

de samme forældre hvis skolen ikke lige kommer

i første omgang så det

kan sige at vi i venstre ikke kan tilslutte os og det er blandt andet

jo alle sammen at i de her tider er det svært for virksomhederne

ville det være rigtig fint hvis man på en eller enden måde kunne dele

ikke nødvendigvis

en samlet pakke så skulle jeg også

de konservatives ordfører og sige at de

til at sige at man ikke af den grund godt kan kigge på tingene

som for eksempel bygger på alternative religiøse eller pædagogiske principper

er altså ikke ude på at bekæmpe de frie skoler sådan som liberal alliance påstår i beslutningsforslaget socialdemokraterne går ind for et frit skolevalg forældre må naturligvis selv træffe den beslutning om deres barn skal gå i privatskole eller i folkeskole vi har bestemt ikke noget imod de frie grundskoler og vi anerkender blandt andet også at en del af dem løfter et socialt ansvar

det ønsker vi i øvrigt at understøtte de frie grundskoler skal blive ved med at være skoler for alle børn uanset deres sociale baggrund det mener vi også er vigtigt og derfor er der på finanslovforslaget for to tusind og tretten og frem en årlig fripladspulje på otte og tyve million kroner til de frie grundskoler når det er sagt

vigtigt for os at folkeskolen er det naturlige førstevalg for alle forældre og kvalitetsudvikling af folkeskolen indlæring trivsel dannelse

bedst uddannede generationer nogensinde ligger os meget på sinde liberal alliance ønsker at give de frie skoler flere penge ved at hæve koblingsprocenten

ikke støtte den del af forslaget som drejer sig om at hæve koblingsprocenten på grund af den vanskelige økonomiske situation har vi måttet opretholde besparelserne i genopretningspakken på de frie grundskoler og vi har en regering der fører en ansvarlig økonomisk politik vi ønsker gode skoler til vores børn uanset om det er frie grundskoler eller folkeskoler og derfor præsenterede regeringen præsenterede regeringen i sidste uge et udspil til et kvalitetsløft af folkeskolen

forslaget vil forbedre og forny folkeskolen så vores børn trives og lærer mere så flere kan gennemføre en ungdomsuddannelse efter folkeskolen i vores udspil til et kvalitetsløft af folkeskolen ligger der en ekstra investering som faktisk også vil komme de frie grundskoler til gode liberal alliance ønsker også at rykke deadline for anmeldelse af nye skoleinitiativer tilbage til den første februar som den var

tusind og seks den nuværende deadline er sat

på et sikrere grundlag at rykke deadline tilbage til den første februar er uhensigtsmæssigt fordi det så muliggør oprettelse af frie grundskoler umiddelbart efter at kommunale skoler bliver besluttet lukket nemlig den første marts det gør det meget svært for kommunerne at planlægge skolevirksomheden fordi oprettelse af nye privatskoler i foråret før skolestart udhuler folkeskolens elevgrundlag de frie grundskoler klarer sig faktisk ganske udmærket med den gældende deadline alene i år er der etableret to og tyve nye privatskoler socialdemokratiet kan derfor ikke støtte den del

det samme gælder forslaget om at ændre på reglerne for depositum den lette adgang til at oprette frie grundskoler er en forudsætning for den danske friskoletradition og den skal vi passe på men ugennemtænkte skoleinitiativer kan hverken forældre eller børn være tjent med

den sidste del af liberal alliances forslag går på at give de frie grundskoler lov til at oprette vuggestuer socialdemokratiet vil overveje denne del af forslaget men ellers kan vi ikke støtte liberal alliances

hvis liberal alliance vil sikre de frie skoler

noget mellem linjerne

for to år siden hvor koblingsprocenten

en aftale der skulle rette op på økonomien i danmark og det kan vi ikke bare sådan forlade så den aftale står vi

det med vuggestuerne synes vi

hvordan vi eventuelt kunne gøre det det er egentlig fornuftigt nok at de også får lov til at lave vuggestuer når de nu kan lave børnehaver så er der det med fristen for anmeldelse af

en års fristen blev jo vedtaget i to tusind og seks og der stemte dansk folkeparti

så der kan vi sagtens støtte liberal alliance men så skete der det i to tusind

men vi vil gerne være med til at se på det i forbindelse med udvalgsbehandlingen der har været gode argumenter for at gøre det

jo godt være der også er gode argumenter for at følge liberal alliance

skolen bliver til noget det blev også vedtaget i to tusind og seks og det stemte vi også imod så det vil vi også meget gerne kigge på

finansieringen den er lidt problematisk

vi har lidt svært ved at se logikken i at at arbejdsgiveren pludselig skal til at betale for de her tiltag

det ville jo give mening at arbejdsgiverne kommer til at betale noget på

fordi det får betydning for dem

har jo ikke nogen direkte betydning for arbejdsgiverne

at liberal alliance som et liberalistisk parti ønsker at staten betaler mere til friskolerne som liberalist burde man jo egentlig arbejde for det modsatte men bortset fra det

vil jeg dog anerkende den der snedige form det er skruet sammen på det er godt lavet og vi glæder os meget til udvalgsbehandlingen og så må vi se hvor langt vi kan nå om vi skal dele forslaget eller om

nogle lovændringer på

det skyldes især finansieringen som vi

må man nok også kategorisere det her som finanslovstof

hemmelighed at vi radikale gerne så at mange af besparelserne på de frie grundskoler

med det projekt de øvrige punkter

med i vores overvejelser jeg vil

godt af den kommende folkeskolereform forstået på den måde at deres økonomi jo

ja så tilfører vi automatisk også flere til

hvordan folkeskolereformen lander

kan juble en lille smule over resultatet som sagt

til at se på de frie grundskolers økonomi men det bliver nok i højere grad i forbindelse med finanslovforhandlingerne end ad hoc i folketingssalen

år

tingene er indført under den tidligere regering med venstre i front men det er rigtig rigtig fint at vi får lejlighed til at drøfte de frie

at det er rigtig rigtig positivt at vi har

vil til enhver tid gerne være med til at understøtte forældres ret til at oprette frie grundskoler

meget gerne i en bred aftalekreds så vi kan lave nogle gode og blivende ændringer i det omfang der skal foretages ændringer

nu er det blevet nævnt flere gange i dag at politik ændrer sig hele tiden

at vi har indgået en finanslovaftale ikke derfor kan vi ikke rigtig imødekomme den del af

fald konstatere at det ikke i væsentlig grad har forhindret oprettelsen af

den nuværende frist

visse projekter og planer om skoleoprettelser som altså ikke bliver til noget

derfor er det måske rimeligt nok at der gives et depositum

de omkostninger der er i forbindelse med de her anmeldelser som det allerede

sf at det kunne være rimeligt nok at diskutere muligheden for at oprette

vuggestuer børnehaver og skoler i samme institution på de frie grundskolers område

vi skal tage en drøftelse af de frie skolers rammevilkår gerne i en bred aftalekreds så vi kan gå de her ting igennem punkt for punkt eventuelt

er meget meget interesserede i at drøfte hvordan vi løfter hele uddannelsessektoren herunder de frie grundskoler så vil jeg lige

ordføreren skal besinde sig på at det slet ikke er så dumt at

det er en kendt sag at man skal have halvfems mandater for at gennemføre den politik

have mildnet deres vilkår ja så er liberal alliance der på talerstolen men hvis det er et ønske med det her forslag at styrke grundskolens vilkår i danmark generelt jamen så

i enhedslisten har haft en grundig diskussion af vores forhold

for danske forældre jeg synes det er en rigtig god måde at udtrykke på at folkeskolen skal styrkes sådan at der samtidig er en ventil

men bestemt ikke en adgang til

lave skoleshopping som vi ser større og større tendenser til i de store byer

institution og den er udfordret i den grad for øjeblikket af

forældre vælger de private skoler når man på nørrebro nu er nået dertil at to og halvtreds procent af forældrene har

privatskole ja så kan vi rolig stille spørgsmålet

at det samfund vi har kendt og

opretholde lokale folkeskoler hvis forældrene i

skoledistrikt ønsker det derfor støtter vi de forældre der har oprettet protestskoler

gerne støtte at den kan føres tilbage ligesådan

der er risiko for kommunale skolelukninger

skal de være med til at bære et større socialt ansvar

det område det er jo sådan at når vi har to skolesystemer som vi jo ved at

må vi også se på at der ikke må ske

en forvridning omkring koblingsprocenten

bevillinger til normalundervisningen

at inden for de sidste tre år er ti procent af lærerne blevet afskediget vi har fire tusind arbejdsløse lærere

milliard kroner mindre til rådighed i folkeskolen så

have belyst hvordan balancen er i i det her forhold

bliver det naturlige førstevalg

gå ind for en opdeling og så vil vi gerne have belyst de økonomiske forhold omkring omkring frie skoler

reel indflydelse i stedet har vi med den nuværende reform fået en heldagsskole der ikke giver et højere fagligt niveau men blot beslaglægger børns fritid men lad det ligge for nu i dag diskuterer vi de frie grundskoler

grundskole de frie grundskoler sikrer at der er et frit valg for forældre

de frie skoler sikrer mangfoldighed i skoleudbuddet og de har både aktuelt og historisk betydet at der sker en udvikling i hvordan vi driver skole i danmark de frie grundskoler fungerer som et pædagogisk udviklingssted et skatkammer af læringsmiljøer der i høj grad også påvirker og udvikler folkeskolen ser vi helt overordnet på de frie grundskoler

klarer sig bedre på stort set alle målbare

de frie grundskoler løfter både stærke og svage elever bedre end folkeskolen og de gør det for færre offentlige kroner end folkeskolen de frie grundskoler har langt mindre klassestørrelser og de bruger flere penge på efter og videreuddannelse af lærerne

år efter år denne udvikling startede under vk og er blevet fortsat under den nuværende regering på trods af løfter om det modsatte det er en dårlig idé for ved at sætte koblingsprocenten ned reduceres forældrenes frie valg det

ikke de frie skoler jeg er bekymret for mange af dem ikke alle

er grund til at være bekymret for de familier der ikke får mulighed for at vælge de frie skoler til hver gang en familie vælger en fri grundskole sparer det offentlige penge

så hvorfor fortsætte denne udhuling svaret er ikke fornuft men smålighed den socialdemokratiske børne og ungeborgmester i københavn anne vang har eksempelvis sagt at de frie grundskoler er overfinansierede

ikke tager et socialt ansvar det er naturligvis ikke sandt de frie grundskoler modtager færre penge end folkeskolerne

fra de frie grundskoler og over i folkeskolen ser man på den socioøkonomiske forskel på elever der går i folkeskole og

meget lille ser man på tosprogethed

kedsommelige fakta har ikke hindret anne vang i at erklære krig mod privatskolerne eller hindret

vi skal finde modeller som enten tvinger eller motiverer privatskolerne til at tage et samfundsansvar

vise at der også kan være højt til loftet her i forsamlingen derfor foreslår jeg at vi på en række områder skaber bedre rammevilkår for de frie grundskoler så vi samlet set får en bedre grundskole

det er vores pligt herinde at sørge for at er gode rammer for gode skoler ikke at bestemme hvilken skole der er bedst for det enkelte barn

derfor at sætte koblingsprocenten op igen til fem og halvfjerds procent at deadline for anmeldelse af nye skoleinitiativer rykkes tilbage til den første februar forud for skolestart som det var tilfældet før lovændringen i to tusind og seks at depositum stillet af en forældregruppe ved anmeldelse af en ny skole skal tilbagebetales såfremt skoleprojektet ikke realiseres

god skole bedre

ordføreren og liberal alliance anerkende at

end i to tusind og ti og antallet af skolelukninger i to tusind og elleve og

som de seneste foregående år

ikke have haft indflydelse på antallet af skoler men

det økonomiske vil ordføreren ikke anerkende at

hver en øre til at ramme rigtigt så hvis det ordføreren antyder er at de skulle lade være med at sætte penge til side til investeringer sådan at ordføreren ikke kan sidde og holde øje med hvor mange penge de har stående på kontoen

så siger ordføreren det her med at han inviterer mig ind i forhandlingslokalet det

i lokalet eller ej men jeg kan bare sige

konto de skal bruge det budget de har så godt som muligt

i verden for og så skal vi give mulighed for at alle forældre alle familier kan vælge de frie grundskoler

sørgede for at familier havde et reelt frit valg

i den lokale folkeskole er det det samfund hvor vi

bo nogle bestemte steder

det skal være ens sociale baggrund der skal bestemme hvilken type skoler man skal gå i

undervisning hvis

men at at vi har en særlig udfordring med de helt unge bilister hvis risiko for at blive dræbt i trafikken er syv otte gange større end deres forældres herudover

at en lignende ordning har vist sig at være en stor succes i tyskland hvor det som følge af en effektiv overførsel af erfaringer fra rutinerede til urutinerede bilister er lykkedes at reducere antallet af alvorlige ulykker blandt unge bilister

gerne takke for beslutningsforslaget der

en god anledning til at drøfte det meget vigtige emne som vi i øvrigt bør sætte endnu mere fokus på nemlig spørgsmålet om færdselssikkerhed for høj færdselssikkerhed er en central prioritet for regeringen og jeg er enig i at vi som sagt altid bør arbejde for at højne færdselssikkerheden endnu

i den forbindelse har vi alle en særlig udfordring med de helt unge bilister hvor særlig de unge mænd desværre er overrepræsenterede i ulykkesstatistikkerne hvis jeg kort

der udstedes kørekort til en person der er fyldt atten år aldersgrænsen har været fastsat til atten år siden nitten

hvor den blev sat ned fra en og tyve år

skal vedkommende have gennemført en køreuddannelse og have bestået en køreprøve køreuddannelsen skal sikre at

og sikre at der sker den fornødne holdningsbearbejdning af eleverne dels i form af gruppeundervisning og diskussion af teoretiske emner

praktisk kørsel med en uddannet kørelærer køreuddannelsen bygger på den vurdering at det er vigtigt at

der har forståelse for en ny bilists kørefærdighed og erfaring eller mangel på samme og som formår

det er vigtigt at den unge bilist ikke overtager eventuelle dårlige trafikvaner som en ældre og mere erfaren bilist måtte have tilegnet sig den ordning som beslutningsforslaget lægger op til

den nye unge bilist

en eller flere ældre og mere erfarne bilister der har mulighed for og i øvrigt prioriterer at køre med vedkommende men det vil jo ikke være tilfældet for alle unge

ønsker at erhverve sig et kørekort det giver en risiko for

at en række unge bilister tager køreuddannelsen og

erhverver sig et kørekort som sytten årige hvorefter de ikke har mulighed for at køre bil

stor risiko for at meget af det de har lært under køreuddannelsen simpelt hen er glemt der er også risiko for at en ordning som den foreslåede vil ramme socialt skævt idet ordningen kræver en ældre og erfaren bilist der har mulighed

som sagt også prioriterer at køre med den unge endelig

den i gåseøjne erfarne skal have haft kørekort i ti år hvilket efter forslagsstillernes opfattelse skal sikre at den unge bilist

en erfaren bilist for mig at se ikke nødvendigvis garanterer at der er tale om en bilist med reel erfaring

kørekortet ti år tidligere uden

kørt bil i den mellemliggende periode dermed har vedkommende ikke opnået den nødvendige erfaring

skal til at for at medvirke til oplæringen af en ung bilist

at højne færdselssikkerheden og derfor

den tyske rapport nærmere vi kender ikke til den nærmere baggrund for de tal der oplyses i rapporten herunder statistikkens udgangspunkt samt eventuelle andre forhold end den etablerede ordning der kan have påvirket statistikken så det ville alt andet lige være for forhastet

her i dag sagde ja til at overføre den tyske model

undersøgelser herunder en nærmere vurdering af om de erfaringer der fremgår af rapporten kan overføres

danske forhold det vil

også kræve en nærmere vurdering af om og hvordan trafikbilledet i danmark rent faktisk

understrege at det er vigtigt med en ordentlig uddannelse af nye bilister det skal ingen være i tvivl om det er i den forbindelse centralt at vi har en god kørelæreruddannelse ligesom der er behov for et effektivt tilsyn med kørelærerne

den kommende tid arbejde videre med et løft af kørelæreruddannelsen i danmark og det er min hensigt at der i næste folketingssamling

kan fremsættes lovforslag hvis der er behov for lovændringer på området i det arbejde der skal foregå

herunder internationale erfaringer som den tyske ordning som

færdselssikkerheden står meget højt på regeringens dagsorden og der er bestemt grund til at sætte ind over for

de unge som er et stort problem i vores statistikker på

er ikke umiddelbart den rigtige vej at gå i hvert fald ikke uden nærmere analyse af erfaringerne fra

sig sikkert i trafikken med et helt nyt transportmiddel dertil kommer den velkendte kådhed blandt unge mænd der har benzin i blodet og fristes til at træde lidt for hårdt på speederen resultatet er ofte høj fart hasarderede overhalinger og for kort afstand til forankørende der er naturligvis forskel på unge bilister det store flertal kører forsigtigt og hensynsfuldt

lille hård kerne af sande fartdjævle der med dødsforagt spreder rædsel på gader og veje den sidste gruppe skal der naturligvis slås hårdt ned på hver eneste gang de stikker næsen frem men hvad kan vi gøre for at sænke antallet af alvorlige ulykker forårsaget af de unge og uerfarne bilister

hvor man har dokumenterede positive erfaringer med en ordning

som sytten årige betingelsen for at køre bil det første år er

blandt unge bilister på mere end tyve procent denne gevinst skal vi naturligvis også høste i danmark den positive effekt bunder i at der i bilen sker en direkte overførsel af erfaringer fra den rutinerede til den uerfarne det er åbenbart

særdeles virkningsfuldt supplement til køreundervisning med en kørelærer i forbindelse med erhvervelse af kørekort

godt slå fast at det naturligvis er helt centralt at vi fastholder en meget grundig køreuddannelse nu bare så

sytten årige det er baggrunden for det beslutningsforslag som venstre sammen med andre partier har fremsat her

at der med virkning fra juli næste år indføres en tre årig forsøgsordning baseret på de tyske erfaringer

formaster sig til at køre en tur til bageren i bilen uden ledsagelse af en rutineret bilist

samt en klækkelig bøde vi forventer klart

i antallet af trafikdræbte og håber derfor på regeringens velvilje for

i nedadgående retning for antallet af trafikdræbte i danmark i to tusind og to var der fire hundrede og tre og tres dræbte i trafikken takket være en målrettet indsats og et stort politisk fokus var tallet i to tusind og elleve faldet til to hundrede og tyve altså mere end en halvering de foreløbige tal for to tusind og tolv tyder på at antallet af trafikdræbte i dette år lander et pænt stykke under to hundrede hvilket er det laveste antal dræbte i halvfjerds år denne positive udvikling skal vi nu samle kræfterne om at

hundrede dræbte om året det kræver givetvis nytænkning og vilje til at tage ved lære af andre landes

om en forsøgsordning vedrørende kørekort til sytten årige skal ses i dette lys lad os samle kræfterne om at få antallet af trafikdræbte endnu længere ned så vi viser vejen

har størst problemer med at overholde regler og andet navnlig de helt unge drenge alene af den årsag kan det være lidt betænkeligt at tale om at sætte aldersgrænsen yderligere

den årsag kan vi være lidt betænkelige over for de her ting men kan vi ændre kørekortsreglerne

trafiksikkerheden kommer højere på dagsordenen

hilser vi det fra socialdemokratisk side naturligvis velkommen

ikke nogen tvivl om at holdningspåvirkning i forbindelse med køreuddannelsen

venstres ordfører var inde på betyder rigtig meget

flere forsikringsselskaber som har arrangeret kurser for

konfronteret med unge mennesker der selv har været udsat for ulykker i trafikken det har en rigtig stor virkning når

er udsat for den form for holdningspåvirkning

års tid sammen med en erfaren bilist vil det også have den holdningspåvirkende

i forhold til det her så det er vi interesseret i at arbejde videre med

det her unge menneske nødvendigvis har

køre med efterfølgende man kunne godt forestille sig et ungt menneske der tager et kørekort og som har den tro at der efterfølgende

en erfaren bilist der vil køre med ham eller hende men hvor det så rent

ender sådan at der ikke er nogen som vil ledsage den unge bilist på den her tur og så kunne den unge

at tage den tur til bageren som kristian pihl lorentzen var inde på

problemer og stor fare derudover kunne

man simpelt hen ikke får kørt den her tur med en erfaren bilist og så venter man bare til man er atten år hvorefter man så kan køre

altså gået lang tid fra man erhvervede kørekortet til

man kommer i gang med at køre det er også uhensigtsmæssigt

vide os helt sikre på at det at man har haft et kørekort i ti år

ensbetydende med at man er en god bilist og at man overhovedet har erfaring med at køre der er mange der erhverver et kørekort og så går der adskillige år

til at køre kontinuerligt så en regel om at man skal have haft kørekort i ti år for at kunne køre med en ung bilist siger jo ikke noget om at det er en erfaren og dygtig bilist det kunne sågar være en

få klip i kørekortet eller noget andet så det er altså

problematisk jeg tror at

med rædsel forestiller os den situation

en helt ung styrvolt fartglad styrvolt

passagersædet og så racer op og ned ad vejene

der er altså mange forskellige problemstillinger i forhold til til det her forslag der bliver lagt frem men fra socialdemokratisk side vil vi gerne rose at man fra venstre og andres side fremlægger et konkret forslag til hvordan vi kan forbedre kørekortet og der er elementer af det her som er rigtig gode og positive og det vil vi

være med til at anbefale bliver taget med på politisk værksted så vi kan sikre større trafiksikkerhed

helt ude i et stærkt område som formanden har nævnt

hvad vil socialdemokraterne så vi er meget bekymrede vi vil gerne og vi kan

ikke vi tager alvorligt fat på de her billeder som vi alle

for os når fire unge mennesker i en bil kører ind i et træ og bliver slået ihjel

gerne være med i en dialog også med liberal alliance hvor vi siger er der noget der tyder på at man kan blive en bedre bilist hvis man bliver holdningspåvirket af en erfaren bilist nå ja så må vi kigge på det og det er jo et rigtig godt forslag som er

det her beslutningsforslag så det tager vi med over i justitsministeriet med på værksted for at lave en kørekortuddannelse der er bedre end den der er i dag

lærer at tænke over hvor der kan være lurende farer er en rigtig god idé og det at man holder igen med alt for hasarderet kørsel

også en god idé så vi lytter faktisk til de gode forslag som blandt andet herre leif mikkelsen kommer

jo netop at den køreuddannelse der dér finder sted er udmærket den skal være tiptop det skal den

fordi der er noget statistik der taler imod

er sådan at herre kristian pihl lorentzen på venstres vegne

er kurser og andet som forsikringsselskaberne

nej jeg forestiller mig ikke et konkret forslag hvor man siger

så er det atten år og så skal man ud at køre et helt år bagefter men det kan jo skrues sammen på mange forskellige måder og der skal vi lytte til hinanden og tale os frem til en bedre løsning end den

det

til gengæld noget øvelse sammen med en erfaren bilist

bilist udebliver så kan man sætte spørgsmålstegn ved om det er en rigtig vej at gå og det

problemstilling jeg anholder her fra talerstolen det

videre på politisk værksted for at få undersøgt

der er ned i forhold til det her hvordan skruer vi det sammen så det skaber mere trafiksikkerhed

væsentligt hvis vi kan være med til at sikre de unge en bedre køreuddannelse give dem noget mere erfaring

folkeparti taget hul på den øvelse ved at tillade femten årige

man sig så at rulle tilbage fordi den nuværende regering mener at det er bedre at man kommer fra tredive kilometer per time og så op i en

det er jo noget der virkelig giver sikkerhed man får den her

af oppositionen er netop at lave en mere glidende overgang for de unge mennesker så man får en blød indkøring

at færdes ude i trafikken det gør man altså ikke

et kørekort og så er man ellers stort set frit stillet undtagen lige nu med hensyn til motorcykler men det er så en helt anden sag der neddrosler man også

med hensyn til øvekørsel i sverige og

så er det da lidt underligt at man i danmark siger jamen alt det der foregår i andre lande rundtomkring os i hvert fald lige på det

landene omkring os og drage nytte af de gode erfaringer man har der det gælder så altså bare ikke på trafikområdet og det synes jeg

ikke kom ud at køre i en års tid havde man glemt alt hvad man havde lært jeg har altså større tiltro

ikke kører bil i en år eller to eller tre år jamen skal vi så have dem op til køreprøve igen

det der ligger i det

det håber jeg ikke for der vil jeg også minde om at vi jo rask væk bytter kørekort taget i alverdens fjerne egne af

og jeg kunne da godt måske få øje på en eller anden andalusisk bjergbonde som ikke har den helt store

så hvis hvis man vil ind og se på det

måske lave en helhedsløsning også for

implementere det her forslag

måske at lade sytten årige køre sammen med en erfaren bilist

det skyldes at vi ikke er sikre på om der virkelig er de positive effekter ved det som forslagsstillerne fremhæver

give mig lidt mere fred i sindet hvis vi fik dem besvaret ikke kun her i folketingssalen men også af nogle af de gode folk

arbejder rundtomkring i miljøet

tager et kørekort

køre med og derfor ikke får kørt synderligt meget i løbet af det første år

vel enige om at vedkommende ikke kommer ud og bruger den viden som den unge person netop har fået

før den når at blive taget i brug her ligger

af hvad forslagsstillerne og jeg tror hele

ønsker

vi sikrer at en person er en erfaren bilist nu nævner forslagsstillerne ganske vist at det skulle skulle

måske nogle generelle betænkeligheder ved at sætte aldersgrænsen

i mange trafikuheld skyldes den unge alder

dog selvfølgelig med lidt livrem og seler i og med at

men det er nok noget jeg stadig argumenter for jeg synes måske ikke at livrem og seler

som sagt ikke støtte forslaget

skal være en kategorisk afvisning lad

os følge udviklingen på området det kan være der kommer nogle anbefalinger og

at vi har et mål om at højne trafiksikkerheden men at vi måske ikke

at sfs ordfører herre jonas dahl desværre

til stede i dag men bakker op om linjen fra socialdemokraterne

et kørekort hvis vedkommende har udsigt til rent faktisk lov til at komme ud at køre

hvis ikke vi tager ved lære af noget som man

en rapport der er lavet med velkendt tysk grundighed

at høste de gode erfaringer

i vores naboland når det kan reducere antallet

radikale venstre som jo dog i hvert fald tidligere har haft en del

danske unge er særlig uegnede

dengang imod al ekspertviden på området imod advarsler fra politiet og hvem der ellers har forstand

ville være ret godt at sænke aldersgrænsen for kørsel på knallert derfor havde vi heller ingen problemer med for ikke så længe siden at hæve aldersgrænsen igen vi er imod at sænke aldersgrænserne for erhvervelse af kørekort

flere ordførere har jo været inde på det problem vi har med med de unge mennesker især de unge mænd

involverede i i flere ulykker end deres antal i virkeligheden tilsiger vi skal jo glæde os over som også andre har gjort at antallet af dræbte og alvorligt tilskadekomne er kraftigt på vej ned ikke mindst på baggrund af det arbejde man har lavet i færdselssikkerhedskommissionen og ladet det følge op af diverse lovgivninger og andre ting og sager herunder påvirkning kampagner og hvad ved jeg vi arbejder jo i øjeblikket i

i høj grad har fokus på fortsat at nedbringe antallet af ulykker tilskadekomne døde og så videre

det jo især er har problemer med viser

at overskue

omkring fart hensynsløshed

generelt er hvor det kniber med

der mener vi jo altså ikke at problemet skal forstørres ved at man så begynder at snakke om at sænke aldersgrænserne tværtimod vil jeg sige man kunne diskutere

skulle forhøje dem når vi snakker om unge mænd

det her med at køre med en erfaren bilist andre har været inde på det i diskussionen her ja er man erfaren når man har kørt i ti år nej det er man jo ikke nødvendigvis det kan man være men er det ikke nødvendigvis

der er jo meget stor forskel på det og så at køre i stærk

kørt om vinteren har man kørt i tåge

alle den slags ting som man jo trods alt forsøger at tage højde for i køreuddannelsen

vi føler os ikke dækket ind af at man skal have en erfaren bilist ved sin side

at alle har mulighed for det så bliver der henvist til de her tyske erfaringer det

det bilag som forslagsstillerne har lagt ved

nogle forbehold i den rapport den udtrykker da ikke bare vild begejstring som

der er da nogle problematikker som man ikke mener er afklaret i rapporten så vidt jeg kan se

unge mænd og så videre der er spørgsmålet om om det fører til varige adfærdsbegrænsninger og der er spørgsmålet om hvilken påvirkning det har på den samlede trafikkultur

som jeg læser det i hvert fald at der nu

sytten årige trafikken om end de ikke slippes fuldstændig fri

så nogle forbehold er der trods alt i rapporten på trods af at der jo bestemt også kan henvises til

også forestille sig at princippet så kunne anvendes fra

sit kørekort det er der mange andre komplicerede ting ved så det vil

der heller ikke komme et forslag fra enhedslisten om skulle

vi lægger først og fremmest

vægt på og der er jeg glad for at ministeren også i sit indlæg gjorde meget opmærksom på det at den køreuddannelse

forbedres i virkeligheden er køreuddannelsen jo på mange måder

jo netop et spørgsmål om at man som sytten årig har en erfaren bilist

ved sin side og man kunne måske snakke om at en af løsningerne så var at vi må udvide antallet af køretimer inden man kan erhverve sit kørekort huhej bliver der så sikkert sagt

side det bliver det jo bare meget dyrere af og så bliver det dyrere at være dansker nå ja så spiller trafiksikkerheden måske så ikke den store rolle alligevel eller hvad vi har utrolig meget fokus på færdselssikkerheden

et overset argument jeg lige vil putte ind her til sidst

jo ingen tvivl om at det her alt andet lige vil føre til mere bilkørsel af den ene eller den

der er brug for tværtimod af hensyn til klima og miljø men også af hensyn til

helt aktuelt emne så synes vi faktisk at der er brug for mindre bilkørsel og det bidrager det her

ikke er villige til at se på nogle erfaringer som virker

som herre henning hyllested siger rigtigt at der er visse forbehold i den tyske rapport

hvis det var en jubelrapport hvor alt var godt

særlig troværdigt her er det netop

en nuanceret rapport der leder frem til den klare konklusion at der altså

vil jeg spørge herre henning hyllested om det er sådan et dogme at man bare holder fast i den nuværende danske model hvor vi egentlig er sådan meget formynderiske i forhold til hvad vi oplever i vores nabolande selv om sådan et land som sverige faktisk har betydelig færre trafikdræbte per indbygger end vi har ønsker man krampagtigt at holde fast i de nuværende måder at gøre tingene på

vi tror faktisk på at de erfaringer man har opbygget der er rigtig gode dem skal man bygge videre på vi skal

set videre ad samme vej vi afviser selvfølgelig ikke at

drage dem ind men vi er generelt imod

ikke se det er vejen frem at begynde at sænke nogle aldersgrænser

det her alt andet lige jo fører til øget bilisme at det skulle styrke

derfor er vi imod det

vel egentlig ikke vi er villige til at se på hvad der måtte være af erfaringer rundtomkring

vil gøre noget godt i forhold til dem de skal bare have med forhammeren i takt med

måske være med til at den brede masse af ansvarlige unge mandlige bilister får bibragt en erfaring der gør at de ved hvordan man gebærder sig når der kommer et farligt kryds og

nu kommer vi her hen imod nu skal du passe på dér og nu skal vi omkring en bus pas på der kan komme

alle de der små ting i trafikken som en kørelærer jo selvfølgelig også siger

forholdsvis få timer sammen med den unge bilist og forholdsvis få kilometer hvor den erfarne bilist

køre en tur til middelhavet eller en tur rundt i danmark sammen med den her urutinerede bilist anerkender enhedslisten ikke at der kunne være lidt i det her og er enhedslisten villig til at drøfte det

når der så opstår ekstraordinært farlige situationer

en kendsgerning at unge mænd især har sværere ved at overskue de situationer og handle fornuftigt

de kører sammen med en erfaren bilist med alle de forbehold som jeg også tog i mit indlæg for hvad det vil sige

de her forfærdelige overskrifter for os

hver eneste år om at et antal unge mennesker i bil kommer ud for et alvorligt færdselsuheld der må vi alle tænke på hvordan

og dermed måske tage et nyt

nedgangen i antallet af trafikdrab i danmark

er en positiv udvikling i øjeblikket

bruge en periode til at se om det overhovedet virker og gør det ikke det

en forsøgsordning og hvis ikke det duer skal det

ikke være permanent derfor synes jeg at vi savner bedre begrundelser

det udelukket at de regeringsbærende partier vil stemme for

godt kvittere for at en række af ordførerne har været meget imødekommende

at formulere noget fælles i en beretning om det

det siges har nævnt at man arbejder med i ministeriet kunne komme frem til noget lignende

folketinget til at at tilslutte sig et sådant forslag fra ministeren

ske det gode at ministeren

så er det normalt meget nemmere at få igennem folketinget så det

område er vitalt når vi ser

har arbejdet med at og som er gunstig i danmark så skal vi forfølge de områder og det er tydeligt at unge mennesker desværre

at bremse den positive udvikling når vi så har forsøgsordninger fra andre lande der indikerer at der er landvindinger at hente her så er det at man må undres

finde sammen om det i lyset af at det også er det her folketing

de menneskelige aspekter er langt de vigtigste så vi står her med et godt

kunne læse et trafikbillede er altså en fordel når man kommer ud og skal køre både i bil og på motorcykel så de to års forspring

bevæger sig rundt ude i trafikken

der ligger noget ansvar der der ligger noget rutine

er det en erfaring man gør sig min personlige erfaring

en rigtig rigtig god ide og derfor støtter vi selvfølgelig det her forslag for der er noget om snakken det der er vigtigt er at vi får reduceret antallet af dræbte og kvæstede yderligere det går den rigtige vej det går lidt trægt efterhånden det bliver selvfølgelig også sværere og sværere og man skal være mere og mere kreativ

vil alt andet lige have en positiv effekt i den rigtige retning fordi de unge får noget erfaring de får noget kørselserfaring de

at håndtere et køretøj det er klart en fordel at man har det inden man bliver sluppet ud på egen hånd så den her kørselserfaring er faktisk

ved at gå galt eller det rent faktisk er

redde sig ud af situationen der er ingen tvivl om at det er erfaringen der redder en mere end det er den undervisning man har fået på køreskolen det er erfaringen der gør at man ved hvordan køretøjet

reagerer hvad køretøjet kan og hvad det ikke kan

er klart udslagsgivende det

ingen tvivl om vi ved jo også at

set er rigtig rigtig dygtige til at køre bil så længe det ikke går galt så længe der ikke sker noget uventet så går det rigtig godt unge får i dag en supergod køreuddannelse på køreskolerne men hvad er det så der kommer til at ske de unge som har fået kørekortet

er bilen fuldt lastet der sidder fire fem unge mennesker man har måske også bagage med

er det et væsentlig tungere køretøj man kører med og det reagerer på en anden måde når man pludselig skal lave for

man er i stand til at håndtere køretøjet når der sker et eller andet uventet

forstå på både justitsministeren og ordførererne for regeringspartierne at man

der må jo være rigeligt at hente i det store udland for der er mange mange lande der har haft de her ordninger i mange år senest er tyskland kommet med med en supergod ordning som jeg mener er den rigtige måde at gøre det på og som også

lægger op til men der skete jo også noget rigtig spændende under justitsministerens tale jeg hørte justitsministeren sige at man i ministeriet ikke har nået at læse

så er vi jo nok nået frem til snorene i forhold til hvad

man har ikke nået at læse dokumentationen man har ikke nået at sætte sig ind i hvad forslaget

en udvalgsbehandling og så er der rig lejlighed til at både ministeren og hele ministeriet og regeringsordførerne

hvis det er dokumentation man savner og vi med den rapport rent faktisk kan påvise dokumentation

være et enstemmigt folketing der vedtager beslutningsforslaget når vi når til andenbehandlingen

argumentet mod beslutningsforslaget

man savnede dokumentation den vil vi gerne være med til at levere under udvalgsbehandlingen så glæder vi os til

at se os omkring efter gode ideer der kan vi jo passende kigge ud over landegrænsen

at vi er de bedste i verden vi alene vide og det de andre laver

noget bras intet er jo mere forkert der bliver faktisk lavet rigtig mange fornuftige ting i både tyskland og sverige blandt andet

nedgang i antallet af dræbte med tyve procent

mener vi har pligt til at høste i sverige hvor man sågar må køre fra seksten års alderen så vidt går vi dog ikke må man køre øvelseskørsel

har man også langt færre

indbygger end vi har i danmark så der er altså noget at hente

kvittere for den lille åbning jeg hørte

justitsministeren og regeringspartiernes ordførere om at vi kan drøfte det her ud fra vores fælles målsætning og vi kan også godt kigge på ideerne i det her forslag jeg glæder mig til at man får tid til at læse den dokumentation som vi rent faktisk har vedlagt første trin til at man kan lære andre

af bordet uden at have sat sig ind i

forhåbning om at vi kan få en god drøftelse og behandling af det her

det er jo kun en forsøgsordning der foreslås

ikke gøre det permanent men jeg er ret overbevist om at det her er noget der vil virke og derfor vil jeg slutte af med at sige lad os nu samle kræfterne om at få ulykkesstatistikkerne endnu

baseret på specielt de tyske erfaringer specielt blandt de unge

til gavn for befolkningen og vores trafiksikkerhed

arbejdsskadede lønmodtagere i danmark der var en del diskussion op til at loven blev ændret i

også ville kunne komme til at foregå med tilbagevirkende kraft

mennesker men men jeg vil også sige at

kunne blive enige om dengang var

laver lovgivning på i i danmark

diskussionen før

de holdninger der var i den daværende opposition men men jeg tror også man kan sige at folketinget

gået ind i den her lovændring med helt åbne øjne i forhold til hvilken persongruppe der

vil blive omfattet når vi så kigger på det i dag

sætte spørgsmålstegn ved om den lovgivning vi har

er god nok fremadrettet skal vi lovgive med tilbagevirkende kraft

at det er vurderingen

det er ikke et beløb jeg kan se nogle muligheder for at tilvejebringe i den nuværende situation hvad enten beløbet ønskes tilvejebragt ved at vi skal afsætte pengene

taget en række initiativer for at sikre at

flest mulige arbejdsskader anmeldes

som har anbefalet en række initiativer der kunne understøtte at flere erhvervssygdomme bliver anmeldt og på baggrund af de anbefalinger fra arbejdsgruppen

har arbejdsskadestyrelsen udarbejdet en handlingsplan som er ved at blive implementeret eksempelvis er der udsendt breve til cirka to tusind læger med vejledning om anmeldelsesreglerne sideløbende med det her

er selvfølgelig både arbejdstilsynet og arbejdsskadestyrelsen i øjeblikket i dialog med arbejdsmarkedets

arbejdsulykker derudover

er arbejdsskadesikringsloven ændret sådan at det nu er muligt for arbejdsskadestyrelsen at udstede administrative bøder til blandt andet arbejdsgivere der ikke overholder pligten til at anmelde en arbejdsulykke rettidigt jeg har selvfølgelig bedt arbejdsskadestyrelsen om at følge udviklingen på det her område tæt med henblik på at vurdere om vi kan foretage

to

arbejdsgivere

det går ud over det er dem der er kommet til skade på arbejdet er det ikke dem man skal tage hensyn til først de cirka tre tusind syv hundrede som er kommet til skade på deres arbejde

blevet anmeldt på det rette tidspunkt er det ikke dem vi skal tage

udgangspunkt i i stedet for at sige

derfor var det jo også både rigtigt og vigtigt og nødvendigt at et samlet folketing ændrede reglerne i to tusind og syv

læse førstebehandlingen og kan jo se at der var bred politisk enighed om at der var opstået en praksisstramning som ikke var rimelig over for de mennesker der kommer til skade

på deres arbejde når vi så

folketinget med den lovændring tilbage i to tusind og syv med åbne øjne

den beslutning at det man kunne blive enige om var

ændre reglerne fremadrettet

og jeg vil i øvrigt altid se på om vi kan

på det sociale område

at reglen om dispensation for anmeldelsesfristen i arbejdsskadeforsikringsloven blev ændret således at den nyere praksis på området blev stadfæstet reglerne er således i dag at der kan dispenseres

hvis der foreligger særlige omstændigheder fire forhold

at der er tale om en dokumenteret arbejdsskade at der er en rimelig grund til at sagen er anmeldt for sent at der er sammenhæng mellem de nuværende symptomer og arbejdsskaden og at der er udsigt til at arbejdsskaden vil give ret til ydelser efter loven en rimelig grund til at sagen er for sent anmeldt

kan foreligge hvis skaden var ubetydelig men efterfølgende er forværret eller hvis der foreligger ukendskab til årsagssammenhængen mellem en skade og en hændelse venstre står ved beslutningen af fireogtyvende maj to tusind og syv og kan derfor ikke støtte beslutningsforslaget

jeg har lovet her i dag også

den samme indstilling til beslutningsforslaget altså at de heller ikke kan støtte

og derfor stemte socialdemokraterne for lovforslaget dengang

vi både glade for og stolte over i dag med b tre og

ønskes det så at indføre en dispensation for den en årige anmeldelsesfrist for arbejdsskader i perioden fra før første juli to tusind og syv selv om forslaget umiddelbart har sin berettigelse medfører det desværre en væsentlig økonomisk

skøn på omkring fire hundrede million kroner en udgift der umiddelbart vil blive pålagt virksomhederne socialdemokraterne prioriterer arbejdsmiljøindsatsen højt for at sikre danskerne et godt og et sundt arbejdsliv og netop forhindre arbejdsskader vi har opprioriteret indsatsen over for det psykiske arbejdsmiljø

af forebyggelsesfondens midler på arbejdsmiljøet og øget midlerne i kampen imod social dumping det er et udtryk for en fremadrettet indsats og en ambitiøs indsats

vi har desuden sikret arbejdsskadestyrelsen mulighed for at give administrative bøder til de arbejdsgivere der ikke anmelder arbejdsulykker i tide

fuldstændig centralt for socialdemokraterne at sikre en fornuftig og ansvarlig fordeling af landets ressourcer som sagt

med med tilbagevirkende kraft medføre en merudgift på næsten

en regning der alt andet lige vil blive udskrevet direkte til arbejdsgiverne og det i en tid hvor ressourcerne er knappe og hvor

det at skabe vækst og nye arbejdspladser står øverst på vores to do liste socialdemokraterne finder derfor at selv om forslaget i udgangspunktet er sympatisk er udgifterne alt for tunge prioriteringen er forkert og vi kan

helt grundlæggende mener vi at det skal undersøges om du og de cirka tre tusind syv hundrede og tres andre arbejdsskaderamte der har fået afvist at få genoptaget deres arbejdsskadesag kan få genoptaget sagerne efter de nye regler det vil sandsynligvis kræve en lovændring og er det tilfældet vil vi arbejde for at få en sådan gennemført det vil kun være rimeligt

at vi skal skal tænke bagudrettet for i den situation vi havde i to tusind og syv hvor samtlige partier i folketinget

fra talerstolen talte for det her forslag inklusive enhedslisten og så vidt jeg erindrer

ikke nogen dengang der talte for at det skulle være med tilbagevirkende kraft og

at vi så i dag med den økonomiske situation vi har i danmark har mulighed for

at bedømme hvor omfattende det egentlig er

erstatningskravene er ved de arbejdsskader

de ikke er blevet anmeldt det kan godt være at man er kommet til skade og så er

særligt det det betyder nok ikke noget

jo gætte på at det måske også er nogle af dem der er imellem dem her jeg tror ikke det

så siger jamen det bliver ikke anmeldt

i den forbindelse synes synes vi også i

det er et meget stort problem vil vi også godt

er jeg tør ikke sige om det er en halv

erstatning hver enkelt ville være blevet

ligger der jo ikke nogen faste tal for hvor meget der eventuelt

erstatning til dem der har lidt skade

jeg synes også vi skulle se nærmere på det

at sige hvor store hvor store erstatninger det

om det kan være fire hundrede million kroner eller måske kun to hundrede million kr det drejer sig om det det skal jeg

det kan også godt være at der ud af de tre tusind syv

ikke ville få anerkendt deres sager som som arbejdsskader der giver erstatning det ved

bare at det kan være svært at bedømme hvor store beløb

der er garanteret mange arbejdsgivere der går

skyld i at det ikke er blevet indberettet

måske først fået det at vide et år eller to

hvordan situationen er i de enkelte sager

sammenligner med andre lande man kan

der er endda rigtig gode dispensationsmuligheder og klagemuligheder så vi har et velfungerende system i dag

for at rette op på den store uretfærdighed der er overgået cirka tre tusind syv hundrede tilskadekomne der er blevet ofre for arbejdsulykker i perioden to tusind og tre til den første juli to tusind og syv disse mennesker er blevet snydt for deres erstatning

gået glip af erstatninger på op til flere millioner kroner det strider imod enhver

arbejdsgiveren der har pligt til at anmelde arbejdsskaden

men at de tilskadekomne som ikke har vidst at skaden ikke var anmeldt bliver straffet ved at miste adskillige millioner kroner i erstatning disse tilskadekomne er uforskyldt kommet i klemme i systemet de fortjener at der gives lovhjemmel til at deres sager kan genoptages og anerkendes og at de kan få udbetalt den erstatning som de ville have haft krav på hvis deres arbejdsgiver havde anmeldt arbejdsskaden til tiden de har alle troet

at det nu er for sent og at de ikke har ret til erstatning helt tilbage fra nitten halvfjerdserne og måske endnu længere tilbage

den tilskadekomne blot kunne dokumentere at der var sket en arbejdsskade og at skaden ville udløse en erstatning var der ikke noget problem med at få anerkendt arbejdsskaden selv om der var gået flere år efter at arbejdsskaden var sket men i to tusind og et blev praksis ændret det var ikke fordi loven blev ændret

fordi nogle embedsmænd i ankestyrelsen fandt et gammelt cirkulære fra nitten ni og halvtreds frem ifølge dette cirkulære skulle der ud over dokumentation for at der var sket en arbejdsskade

være en rimelig grund til at en årsfristen var overskredet ankestyrelsen skrev betingelserne for anerkendelse

var overskredet ind i en principafgørelse herefter blev det gældende praksis at betingelsen om en rimelig grund skulle fortolkes meget restriktivt og det var årsag til stribevis af afslag

at en årsfristen var overskredet i to tusind og syv var der et politisk flertal for at ændre denne betingelse som mange fandt var alt for restriktiv efter lovændringen i to tusind og syv bliver der dispenseret fra en årsfristen når det er dokumenteret at der er sket en arbejdsskade og at tilskadekomne har ret til erstatning men det gælder kun for skader sket efter første juli to tusind og syv

den socialdemokratiske ordfører forsøgte forgæves at få loven ændret således at den også skulle gælde for skader

vi ønsker at folketinget på samme måde ændrer loven således at de tilskadekomne

deres sag afvist i perioden to tusind og et til den første juli to tusind og syv på grund af en restriktiv fortolkning af reglerne kan få deres sag genoptaget og anerkendt

man har pligt til at stå til rådighed for arbejdsmarkedet til at være aktivt jobsøgende til at gøre hvad man kan for at komme i arbejde når man kommer hertil som udlænding har man selvfølgelig også pligt til at lade sig

blive en del af det danske samfund og være en aktiv medborger men når man har pligter som

har man også rettigheder man har ret til at blive behandlet på en ordentlig måde og med respekt man har ret til at blive mødt som det menneske man nu engang er man har ret til at at få samme ydelser som som andre

når man igennem en længere periode er arbejdsløs og står uden for arbejdsmarkedet man har selvfølgelig også ret til som barn i danmark at vokse op

ordentlige kår dengang

det stadig væk sådan at rigtig mange mennesker ikke kom i arbejde jeg står ikke her i dag og

de lave ydelser ikke har fået nogen mennesker i arbejde det tror

der var rigtig mange der derfor år efter år efter år måtte leve i danmark

i danmark være forældre i danmark være familie i danmark

kan det få meget meget store negative konsekvenser når når fattigdom og lave ydelser får lov til at bide sig fast er der en risiko for marginalisering for stigmatisering for at man bliver skubbet længere væk fra samfundet derfor skal man altid evne at finde den rette balance

at det mest problematiske i den politik der har været ført tidligere

ville mennesker også komme i arbejde men mange kom ikke i arbejde

har haft udfordringer en del har sågar haft problemer

og med meget meget forskellige forudsætninger for

vil jeg sige at vores politik går på to ben vi har afskaffet fattigdomsydelserne

noget af den fattigdom der har været i danmark men samtidig

holder vi blikket stift rettet mod målet at sørge for at flere mennesker

det er den diskussion jeg synes er meget mere relevant og derfor stemmer vi nej

og det er at siden regeringen har afskaffet starthjælpen og indført ret til kontanthjælp fra dag et

til danmark som udlænding og får asyl så har vi jo set en stadigt stigende asylindvandring

i samråd hvor vi spurgte ind til hvilke konsekvenser det får for tilstrømningen af udlændinge for eksempel via asylsystemet at man alt andet lige giver dem en bedre økonomi når

indflydelse på det men siden regeringen sagde det

stigende tilstrømning af asylansøgere til danmark og derfor kunne

tænke mig at høre om ikke regeringen set i det lys mener at der er anledning til at man går ind og kigger på ydelserne for de udlændinge der

på en uddannelse og så er der selvfølgelig nogle grupper der har behov for hjælp støtte

være sådan at nogle af de mennesker der kommer hertil har dårligere forudsætninger for at komme ud på arbejdsmarkedet end andre vi har også udlændinge der kommer hertil som har rigtig gode forudsætninger for træde ind på det danske arbejdsmarked det er meget bred gruppe vi vi

vi har at gøre med men vi kan meget synes jeg entydigt se at det at man alene sætter ydelserne

at alle kommer i arbejde derfor bliver man hele tiden nødt til at veje sine redskaber op mod hinanden og så kan man selvfølgelig ikke se bort fra at starthjælpen har været en belastning for nogle af de familier den har ramt

tilbud der er i danmark og den her regering har

på beskæftigelsesministerens ressortområde det medgiver jeg men det har jo så indflydelse på andre ministres ressortområder at man fra dag et hvis man

og andre der skal orientere sig om hvor

de bedste tilbud hvis man ønsker at søge asyl i den vestlige verden i europa

støttede den tidligere borgerlige regering og siden man indførte

jo kommet flere og flere asylansøgere til danmark der vil jeg bare gerne høre om det giver anledning til at regeringen

at genindføre starthjælpen at der alt andet lige kommer nogle flere i arbejde af dem der kommer og at der så også kommer færre

plads tid og rum til at integrere dem der allerede er kommet

kontanthjælp rundtomkring i den store vide verden kontanthjælpen udgør den underste del af det danske sikkerhedsnet det er en vigtig

social ydelse fordi det ikke er alle der er forsikret mod arbejdsløshed og fordi det er en grundlovssikret ret at er man borger i danmark så har man også adgang til

formulere kontanthjælpen som et tilbud er simpelt

diskutere om starthjælp og introduktionsydelser virker

får nogle folk ud på arbejdsmarkedet som ellers ikke ville været kommet

er der altså også nogle folk man har trukket ud af arbejdsmarkedet men beskæftigelsesministeren sagde så også

nogle i arbejde og det er jo også det der var baggrunden for at de to ydelser starthjælp og introduktionsydelse i sin tid blev indført af den forrige regering nu er der så

beslutningsforslag om at genindføre starthjælpen og introduktionsydelsen som jo altså blev afskaffet af regeringen

positive over for formålet med forslaget fordi for venstre er det et fundamentalt princip

ked af at venstre var løbet med det her slogan om at det

som han sagde det skulle da være os der gik rundt og sagde det

vi er altså mange der mener at det skal kunne betale sig at arbejde det gælder naturligvis også hvis man er indvandret til danmark fra et andet land ser vi på starthjælpen

at en meget stor gruppe af de nytilkomne indvandrere

sad fast i kontanthjælpssystemet

fra undersøgelser

siger regeringen jo også er rigtigt at starthjælpen påvirkede indvandrernes beskæftigelsesfrekvens

efter at vk regeringen tog over i to tusind

viser undersøgelser fra rockwool fonden at flygtninge på starthjælp

altså været en dyr affære for statskassen at afskaffe starthjælpen og man kan jo undre sig over at regeringen i en tid hvor riget fattes penge

prioriterer at bruge penge på at sende indvandrere ud af arbejdsmarkedet og ud af beskæftigelse man bruger penge på at nedbringe beskæftigelsen det er dog noget besynderligt nærmest absurd man skal nok være socialist for at kunne se logikken

i venstre vores opfattelse er at den bedste og mest effektive integration

på arbejdspladsen det er på arbejdspladserne at man som indvandrer får brugt det danske sprog og det er her man stifter bekendtskab med dansk kultur får danske kollegaer og måske endda

danske venner kort sagt kan man gennem sit arbejde skaffe sig en hverdag hvor man både bidrager til sin egen husholdning og samtidig bidrager til det danske samfund i venstre mener vi faktisk at det er et helt rimeligt krav at stille til indvandrere at de

og at der skal være et socialt sikkerhedsnet det må bare ikke få den konsekvens at der skabes et ydelsessystem hvor incitamentet til at arbejde og bidrage til samfundet forsvinder før to tusind og to havde den forholdsvis høje kontanthjælpsydelse den effekt at indvandrere ikke kom ud på arbejdsmarkedet vk regeringens løbende reformer af kontanthjælpssystemet betød at

familier var en økonomisk gevinst at hente hvis blot den ene af forældrene arbejdede de grundlæggende positive strukturer i vores ydelsessystem har regeringen desværre brugt sit første år på at gøre op med

derfor stiller venstre sig som nævnt positivt over for den politiske intention bag beslutningsforslaget men jeg vil så også

på at vi også får lejlighed til at diskutere og forhåbentlig reformere nogle af de

ved at afskaffe starthjælpen kontanthjælpsloftet og to

ikke i dag hvordan kontanthjælpssystemet ser ud om et år og derfor har vi i venstre heller ikke lagt os fast på præcis hvordan ydelsessystemet skal indrettes i detaljen når vi forhåbentlig sidder i regering igen efter næste valg

afvente resultatet af forhandlingerne om kontanthjælpsreformen og hvad der i øvrigt sker på arbejdsmarkedet og med

helt overbevist om at de fire borgerlige partier og gerne flere vil kunne mødes om at indrette vores offentlige ydelser på en måde så det for flere bedre kan betale sig

hvis man er et ægtepar uden børn så har man

fem og halvtreds kroner om dagen at leve for

til mad og til tøj til alt mener

så jeg kan ikke genkende billedet af at der skulle have

er kommet væsentlig flere flere indvandrere i arbejde starthjælpen introduktionsydelsen har virket har været et incitament til at man har

faktisk bedre kan betale sig ikke at have et arbejde

problem der skal være en økonomisk forskel på at have arbejde og

også de folk der arbejder altså arbejderne som socialdemokraterne jo i hvert fald

arbejde og vi synes man skal have respekt for folk der tager på arbejde de skal kunne se at det rent faktisk er noget der kan betale sig også hvad angår

man har mulighed for at få kontanthjælp det er der ikke nogen tvivl om men så lider man af et eller andet der gør at man skal have det hvis man i øvrigt

man er aktivt jobsøgende og deltager i de tilbud man får

det må være vigtigt

gå ind og ændre på systemet og få lavet ting om så økonomiske incitamenter som beskæftigelsesministeren også var inde på virker selvfølgelig som supplement til de krav vi stiller for at man kan få kontanthjælp men det bliver altså endnu bedre hvis der også er et økonomisk incitament

at det man får i starthjælp bare lige for at vi ikke svinger os selv alt for højt op

til folkepensionens grundbeløb og jeg tror da at vi er enige

de

af de lavtlønnede job så her spiller forskellen på kontanthjælpsydelsen og det man kan tjene ved en

arbejdsmarkedet selvfølgelig en

hvis hvis man alt andet lige har haft en længere tilknytning til det danske samfund

hvis herre jens joel ellers har tid til at lytte efter

nytilkomne er højere end den er blandt danskere der som herre jens joel og jeg er født og opvokset her derfor er der et særligt problem med hensyn til at få skaffet indvandrere i arbejde det er det problem som vi i al beskedenhed forsøgte at løse

brik lige præcis vil passe på samme sted igen om to tre år når der

vi er bestemt positive over for intentionen

fast på at vi vil genindføre starthjælp og kontanthjælpsydelse i præcis den samme udformning som de havde før de blev afskaffet af regeringen med enhedslistens

at venstre ikke kan stemme for beslutningsforslaget

at herre jan e jørgensen bekræfter for det synes jeg er en ny udvikling og en ny

og også på asyl og udlændingeområdet det er jo fint at vi i hvert fald kan få det udbredt til den undrende befolkning

blive informeret men ærgerligt at

eller allerede har skiftet kurs

er at vi tager bestik af hvordan virkeligheden udvikler sig og som det er nu har

altså en regering bestående af socialdemokraterne socialistisk folkeparti

det er vælgerne der har sammensat et folketing som gør at der er

en regering og vi kan jo ikke bestemme hvad regeringen har tænkt sig at gøre frem til næste valg men vi er nødt til at tage bestik af

hvis eksempelvis en kontanthjælpsreform munder ud i

vi er nødt til at tage tage bestik af at der er en virkelighed som ændrer sig og dermed også

incitamentstrukturen i starthjælpen virkelig var

ydelserne man kan se på størrelsen af ydelserne der er masser af måder man kan strikke det sammen på og jeg har ikke tænkt mig at stå og forhandle en kontanthjælpsreform

at være holdt uden for arbejdsmarkedet jo længere tid man er uden for arbejdsmarkedet jo mindre egnet bliver man til at komme ind på arbejdsmarkedet og hele ideen i starthjælp og introduktionsydelse er netop at sørge for at folk kommer i arbejde så ja det er kompetencegivende at have et arbejde og flere er kommet i arbejde på grund af starthjælpen og introduktionsydelsen og nu ser vi den modsatte situation

kommer i arbejde og altså at færre får de kompetencer der skal til for at få en tilknytning på arbejdsmarkedet så vk regeringens politik medførte at der var flere der fik kompetencer til at begå sig på arbejdsmarkedet og den politik der nu bliver ført betyder at der bliver færre

i landet jeg synes tværtimod at vi førte en aktiv politik for at få folk bragt i beskæftigelse for at få folk integreret og

at fru lotte rod vil give mig ret i at politikken jo virkede at der

i de ti år vi havde regeringsmagten end i de ti år der gik før vi fik regeringsmagten det virkede ikke på alle det var ikke alle der kom i arbejde det var ikke alle der kom ud af kontanthjælpen enig men flere gjorde end tidligere så politikken virkede rent faktisk og vi synes ikke det er nogen jagt på folk

mange forskellige definitioner på fattigdomsbegrebet

relativt begreb hvis man skal bruge nogle af de definitioner der er så handler det om hvor meget man tjener i forhold til medianindkomsten så med andre ord hvis medianindkomsten falder fordi nogle rige mennesker går konkurs eller flytter ud af landet

bliver der færre fattige

den diskussion får fru lotte rod mig altså

mod noget helt andet med dagens forslag ønsker df sig tilbage til dengang da de selv svingede taktstokken herinde

der var mærkbar fattigdom og større skel ude i vores samfund socialdemokraternes grundlæggende holdning er at fattigdom er uretfærdig og udansk

med det moderne solidariske og demokratiske samfund som vi ønsker det

derfor at regeringen sidste år afskaffede fattigdomsydelserne herunder den ydelse som den foregående regering ret smagløst har døbt starthjælp nu har dansk folkeparti så foreslået at genindføre selvsamme ydelse der er tale om ekstremt lave satser

en familie med to børn skal leve for tre hundrede og fyrre kroner om dagen til tøj og mad og så videre

hundrede og fem og halvtreds kroner om dagen det fortjener

jeg har lyst til at understrege

har at gøre med den sagnomspundne carinadiskussion livet på starthjælp var noget andet særlig gik det ud over børnene en undersøgelse fra to tusind og ti viste at en og fyrre procent af familierne på starthjælp eller introduktionsydelse undlod at købe tøj eller fodtøj til deres børn og otte og tyve procent ikke råd til at fejre

fødselsdag det er ikke vores begreb om et godt liv i en moderne velfærdsstat

set også derfor at vi har fastsat kontanthjælpen på et andet niveau end det vi i dag diskuterer

derude i virkeligheden rigtig mange familier kan bedre holde skindet på næsen nu og for første gang i mange år har vi knækket kurven og kan se at færre familier bliver sat på gaden sat ud af deres lejlighed udsættelser er altid

men ikke mindst for børnene og en opvækst hos skiftende venner hos familie på forskellige skoler er en hård belastning især for de mindste derfor skal vi selvfølgelig fortsætte den positive udvikling

at der sættes familier på gaden baggrunden for at den tidligere regering og dansk folkeparti indførte fattigdomsydelserne var en tro på at hvis man bare tog penge fra folk skulle de nok komme i arbejde

vi jo nødt til at spørge virkede det så tja sammenlignet med kontanthjælpen kom lidt flere flygtninge på fattigdomsydelser i arbejde men de resterende blev fastholdt i dyb fattigdom med andre ord var beskæftigelseseffekten beskeden

dertil kommer

er noget der tyder på at fattigdomsydelserne vil have nogen gavnlig effekt på beskæftigelsen i en krisesituation hvor der ingen job er at få alt det her og vores modstand mod

at komme i arbejde men det kan bare sagtens gøres uden at skabe skel og alvorlig fattigdom for dem som ikke kan finde et arbejde men vi har gjort noget andet vi har øget beskæftigelsesfradraget i skattereformen vi har indført jobbonus til kontanthjælpsmodtagerne og samlet set betyder

når den er indfaset at over toogtyvetusind flere danskere vil have en mærkbar økonomisk gevinst ved at tage arbejde

helt nødvendigt og et udtryk for at hos os

når man ikke kan få et arbejde skal man selvfølgelig også have en anstændig understøttelse sandheden er at fattigdomsydelserne ikke alene bare skabte gammeldags fattigdom som også

har nævnt tidligere i debatten det skadede også integrationen i danmark for en forudsætning for integration er deltagelse og muligheder i det samfund man

ikke marginalisering og derfor ønsker socialdemokraterne ikke på nogen

en klar definition på hvornår folk er fattige i danmark

så står jeg her med en artikel fra danmarks radios hjemmeside fra den tredje oktober i år hvor der står at

sket efter at man har afskaffet starthjælpen

lyder konklusionen i en ny analyse fra arbejderbevægelsens erhvervsråd jeg vil bare høre hvordan det hænger sammen

arbejderbevægelsens erhvervsråd som jo er socialdemokraternes gode venner

er en stigning i den fattigdom som man så ikke helt kan definere hvordan ser ud hvordan

vi har gjort op med de fattigdomsskabende ydelser

at der var en særlig gruppe som blev ramt meget meget hårdt af nogle ekstremt lave ydelser og hvor den effekt man fik ud af det slet ikke stod mål

at man på samme måde

at folk havde muligheder i det liv som vi ønsker

siden man så har indført de nuværende regler

sket en øget tilstrømning af asylansøgere der kommer til danmark og

godt tillade sig at antage at denne regering tog fejl fordi der er sket det modsatte af hvad regeringen sagde ville ske

bare høre om den socialdemokratiske ordfører ikke mener at det er et problem at der er flere og flere asylansøgere

et problem men hvis man mener at det er et problem for det er jo også rigtig dyrt

er hvad det er for nogle asylregler vi har i danmark så er det strengt taget ikke på det her møde eller i den her diskussion

at folk som det også er blevet sagt tidligere i debatten får et

fuldstændig afskåret fra hvad det er for nogle ydelser

jeg er orienteret er der ingen

noget rockwool fondens undersøgelse i øvrigt

som må undvære ting som jeg faktisk tror vi også hen over det brede politiske spektrum er enige

er et barns ret ting som fritidsaktiviteter og børnefødselsdage

dansk folkepartis forslag om at genindføre netop starthjælpen

det her faktisk om socialpolitik og vi ønsker i videst muligt omfang at hindre at mennesker særlig børn vokser op i fattigdom

i skal have særligt lave ydelser det synes jeg og det synes radikale venstre er en ret grim ting her kan man jo bemærke at dansk folkeparti åbenbart ikke ønsker

ikke bekymrer sig om den også forholdsvis beskedne beskæftigelseseffekt som de lave ydelser havde

de lave ydelser trods alt havde anerkender vi sådan set i radikale venstre

to ting at sige til den sag

for os ikke beskæftigelsespolitik

som vi gjorde og som vi ønsker at gøre det med en kontanthjælpsreform ændringer som vil være ens for alle og ikke blot sigter efter en udvalgt gruppe

en vellykket integration det er ikke den eneste vej eller den hele vej til at blive integreret i det danske samfund men det er bestemt et godt skridt på vejen og det er et skridt som vi skal tilskynde både for vores samfunds og for den enkelte flygtning eller indvandrers skyld men jeg tror ikke på at vi hverken kan eller skal presse mennesker så meget økonomisk at de reelt lever i fattigdom det er et misforstået forsøg på at integrere dem på arbejdsmarkedet forslagsstillerne nævner rockwool fondens undersøgelse men de glemmer at nævne samme undersøgelses konstatering af at de flygtninge som under

det er også også værd i den diskussion at holde sig for øje at der ofte knytter sig nogle særlige vilkår til de her mennesker i kraft af grundlaget for at vi har tildelt dem asyl derfor kan man ikke bare regne med at man kan tvinge dem ind på arbejdsmarkedet ved at presse dem økonomisk i sf tror vi ikke på at det hjælper på hverken beskæftigelse eller integration at vi tvinger mennesker til at leve i reel fattigdom derfor er vi glade for og stolte over at regeringen som noget af det første afskaffede disse

heller ikke på nogen måde støtte forslaget om

det var altså en tale som jeg læste op for min partifælle fru karina lorentzen dehnhardt som desværre ikke kunne være til stede

det som regeringen og enhedslisten i fællesskab har gennemført

jeg kunne da sådan lige have lyst til at sige når nu herre martin henriksen flere gange har påpeget at der er kommet flere asylansøgere til danmark i den seneste tid

kære herre martin henriksen det er meget usagligt at påstå at det skulle hænge sammen med afskaffelsen af starthjælpen og det tror

herre martin henriksen også at sikkerhedssituationen i blandt andet syrien og somalia er sådan at der kommer flere flygtninge ikke bare til danmark men i det hele taget fra de lande

og give den ansvaret for alt muligt men sikkerhedssituationen i i somalia eller syrien kan man

beskæftigelsesministeren eller for den sags skyld

mennesker her i danmark

vi som et af verdens rigeste samfund kunne være bekendt de nedsatte ydelser til flygtninge og indvandrere betød

at mange familier måttet fravælge noget som vi andre betragter som en selvfølge for eksempel offentlig transport lægeordineret medicin fritidsaktiviteter ordentligt tøj og frugt og grønt til børnene blandt andet organisationen red barnet har sat fokus på hvor alvorlige konsekvenserne var for de børn der voksede

i familier på starthjælp altså børnene oplevede blandt andet isolation som følge af at deres forældre ikke havde råd til at lade dem have et fritidsliv som svarede bare nogenlunde til hvad deres kammerater

det der med ikke at kunne gå til fodbold eller håndbold eller hvad det nu kunne være

havde alvorlige konsekvenser ikke at kunne tage kammerater med hjem fra skole fordi det var pinligt

servere mad for skolekammeraterne for det var

plads til i i budgettet

højrefløjen og også dansk folkeparti mener at

jeg kan fortælle at i enhedslisten mener vi det forholder sig omvendt

vi mener at fattigdomsydelserne faktisk gjorde det modsatte nemlig spændte ben for integrationen netop fordi blandt andet de børn der

at deltage i en lang række aktiviteter med andre børn

undersøgelse der blev lavet i et samarbejde mellem casa og metropol viste at selv når de unge

de sig enormt forpligtede til at bidrage til familiens meget begrænsede økonomi og sende penge hjem sådan at deres søskende kunne få et par fodboldstøvler eller hvad det nu kunne være og det betød

flyttet hjemmefra lod være med at starte på uddannelser

men men i stedet arbejdede som ufaglærte for at kunne bidrage til økonomien det er rigtig rigtig tosset hvis man har lyst til og synes det er en god idé at at de indvandrere der kommer hertil bliver godt integreret

det gælder i øvrigt ikke kun for børnene og for de unge mennesker der flytter hjemmefra det gælder selvfølgelig også for

skal kunne betale regninger er et rigtig rigtig dårligt udgangspunkt

på arbejdsmarkedet det er fuldstændig rigtigt som

en lille stigning i antallet af mennesker der kom i arbejde

i arbejde men som levede på de her alt alt alt for lave ydelser den pris er vi i enhedslisten ikke villige til at betale men det kan selvfølgelig ikke komme bag på nogen at man i dansk folkeparti synes

ydelser fordi de ikke har bidraget til det danske samfund igennem hele deres liv

lave ydelser fattigdomsydelserne

flygtningene flygtninge er mennesker som vi som samfund har sagt har krav på beskyttelse her i danmark deres liv er i fare hvis de vender tilbage jeg synes det er helt vildt at man kan få den idé at det er fair

ringere vilkår end deres søskende det er et syn på mennesker som jeg ikke deler

med om man betragter andre mennesker som værende dårligere eller uværdige eller noget som helst på den måde

jeg bare gentage spørgsmålet og det handler ikke om

man hører jo tit folk fra venstrefløjen sige at man skal gøre sin

af udlændinge det er bare det jeg ikke forstår og det kunne være der var en eller en forklaring

martin henriksen om for mig er det her meget principielt for mig og for enhedslisten er det meget principielt at de børn der vokser op i familier hvor deres forældre har været tvunget på flugt og det danske samfund har anerkendt at de her mennesker har krav på beskyttelse deres liv er i fare hvis de vender tilbage

det men men som sagt i enhedslisten ønsker vi ikke

svar på

under de økonomiske vilkår i et velfærdssamfund som det danske det er muligt at man i

det synes vi ikke i enhedslisten og vi synes i øvrigt heller ikke

skal behandles anderledes end deres

modtage sociale ydelser eller offentligt betalt sundhedshjælp

vi har dog også den holdning

de regler der gælder for danske statsborgere også

vi mener at danmark skal påtage sig sin del af det globale ansvar derfor er det

man nu kan leve for det ene det andet eller det tredje beløb det tror vi sådan set godt man kan

jo ikke at man skal afvise at diskutere ydelsesniveauer generelt

forskellige former for offentlig forsørgelse det betyder heller ikke at

diskutere hvilke stigningstakter der skal være i de forskellige overførselsindkomster det er vi meget parate til at gå ind i en diskussion af

at genindføre en lille del

loftet over kontanthjælpen

to hundrede og fem og tyve timersreglen der var andre gode regler som man

oprindelig støttede dem men senere skiftede mening og

at vi synes at danske statsborgere og flygtninge skal ligestilles i forhold til reglerne derfor kan vi ikke støtte det forslag der ligger her lige meget hvilket niveau man så i øvrigt måtte mene

valgt ikke at stemme for det foreliggende

via asylsystemet er en indvandring der er rigtig rigtig dyr der er mange af de grupper der kommer ind dér som blandt andet også ikke alle men nogle

på arbejdsmarkedet der kommer rigtig rigtig mange asylansøgere til danmark i disse år

at liberal alliances svar på den udfordring er at udlændinge med asylstatus har ret til det samme som danske statsborgere det synes jeg er rystende og man kan altså ikke tillade sig at være et parti der påstår at gå ind for bare en en nogenlunde restriktiv udlændingepolitik hvis det er ens synspunkt men

støtter at man skal have børnecheck fra dag et

at herre martin henriksen har en pointe i forhold til hvem der kommer igennem asylsystemet vi har tidligere været ude at rejse spørgsmålet om

for mange der får asyl altså om reglerne for tildeling af asyl er

mest var sure over at få konkurrence på

bare sige at hvis ikke man fører en restriktiv asylpolitik og også er villig til at sige at

skal være forskel på de regler der gælder for flygtninge og de regler der gælder for danske statsborgere så kan man altså risikere at der kommer

får vidtrækkende negative konsekvenser også økonomiske konsekvenser for det danske samfund

til at hæve skatten for alle andre fordi det bliver så dyrt at forsørge de mange mennesker

i stedet for at man bliver hængende på passiv forsørgelse derfor stemte vi også imod afskaffelsen af de her ydelser og det tror jeg enhver her i salen er bekendt med

derfor er vi rimelig positive over for beslutningsforslaget her det er nemlig vigtigt at vi ikke fra dag et gør udlændinge til sociale klienter men tager imod dem som de hele mennesker de er sørger for at hjælpe dem videre

de har givet noget med sig som kan bruges og

at de kommer i beskæftigelse og bliver en del af det danske samfund for vi ser det også som en vej til en hurtig og god integration i det danske samfund nemlig at man er en del af arbejdsmarkedet og ikke at man hænger i passiv forsørgelse for derved

bliver man jo i virkeligheden skubbet ud af det danske samfund og ikke ind i det danske samfund så det er altså vigtigt at gøre det attraktivt at få sig et job og blive integreret og statistikken som jo også fremgår af beslutningsforslaget synes jeg egentlig taler sit klare og tydelige sprog

en effekt så kan man godt diskutere størrelsen af effekten men det havde dog en effekt og det synes jeg ikke man skal glemme i den her sammenhæng når vi ikke

springer i med begge ben og siger at vi er klar til at stemme for beslutningsforslaget så er det fordi vi har et enkelt forbehold i forhold til at vi jo har udsigt til at vi når vi kommer

foråret skal have en egentlig diskussion om hele kontanthjælpsområdet altså en kontanthjælpsreform og der vil det være hensigtsmæssigt at man kommer hele vejen rundt og ikke særskilt udtager to ydelser her men ser på det hele i en sammenhæng

er altså positive toner herfra og så ser vi frem til at vi får en egentlig diskussion af hele kontanthjælpsområdet

tilkendegiver at man støtter beslutningsforslaget til trods

stemte for og

toner rent flag her og det må jo være sidste gang at liberal

bare en lille smule troværdighed kan påstå at de går ind for en nogenlunde restriktiv udlændingepolitik flygtninge har ret til det samme som danske statsborgere

udlændinge med asylstatus skal have ret til børnecheck

mange dårlige ting om vores beslutningsforslag

at starthjælpen har fået flere i arbejde altså flere af dem som er kommet til danmark som danmark har givet beskyttelse som danmark har sagt man gerne vil hjælpe fordi vi anerkender at de er forfulgte er kommet i arbejde på grund af starthjælpen jeg synes det er

også socialdemokratiets ordfører ikke anerkender at de økonomiske vilkår man tilbyder asylansøgere selvfølgelig også

man faktisk se at antallet der kom til danmark og søgte om at få asyl faldt der var også andre ting der spillede ind selvfølgelig var

indførte den højere ydelse at antallet af asylansøgere

sammenhæng der er mange ting der spiller ind det her spiller også ind jeg ved godt at der er en argumentation som går igen om at grunden til at

det synes jeg jo man skal summe lidt over

færre asylansøgere til danmark end der gjorde igennem halvfemserne det er jo en realitet

vi se at antallet af asylansøgere lige pludselig steg

sad ved magten en militæraktion i irak og i afghanistan

så være at når der var krig og ufred ude i verden da dansk

hvordan kan det være det er jo fordi den nationale asylpolitik man fører har en indflydelse på hvor mange der kommer til danmark

indgår naturligvis de ydelser som man kan tilbyde

vil folketinget også indse at hvis man ønsker at begrænse asyltilstrømningen bliver man også nødt til at kigge på de ydelser

de højere kontanthjælpsydelser til udlændinge med asylstatus er der kommet flere nu indfører man

finanslovaftale børnecheck fra dag et så fuld kontanthjælp fra dag et og fuld børnecheck fra dag et hvis man kommer til danmark og søger om at få asyl og får asyl det betyder jo at man alt andet lige øger risikoen for at der kommer flere mennesker til danmark som vi erfaringsmæssigt ved er rigtig rigtig vanskelige at integrere i det danske samfund der er rigtig mange der er uden for arbejdsmarkedet og så er de på offentlig

man gør problemerne værre med den beskæftigelsespolitik

asyl og udlændingepolitik som man fører

jeg beklager meget at man ikke vil stå ved det og jeg beklager virkelig også at for eksempel venstre og konservative

det måske ikke så overraskende heller ikke ønsker at

vi håber og jeg tror på at det vil gå op for flere og flere danskere at den politik som man lægger frem fra regeringens side og fører

at man har den opfattelse men så bliver man også bare nødt til at forholde sig til

hvis man ønsker at begrænse den asyltilstrømning

man afskaffede starthjælpen og indførte højere sociale ydelser så rent faktisk kom en øget asyltilstrømning

kan forstå at den sammenhæng anerkender fru trine bramsen ikke og jeg vil bare sige ligesom

starthjælpen har jo rent faktisk fået flere i arbejde og jeg synes at en af de bedste måder at integrere folk på

og ud på arbejdsmarkedet mange andre ting der gør at en god integrationsproces men det er altså en af de ting

kommer flere og flere asylansøgere til danmark man skal oprette flere og flere asylcentre man udvider de nuværende kapaciteter

listen er jo efterhånden uendelig lang og det som fru trine bramsen beskæftiger sig med er at lave sjov med hvorvidt

snakke om det her med om det får nogen ind eller ud men det jeg er interesseret i

det her med at sætte ydelserne ned få folk i gang

en overraskelse for nogen der sidder og lytter med og følger debatten

er jo forholdene i i virkelighedens verden og det

og ønsker at få del i de danske velfærdsydelser det danske velfærdssamfund som jo er blevet opbygget igennem generationer så skal man yde noget til det danske samfund

så kan man komme og sige jeg har faktisk også

nogle krav og nogle ting som jeg gerne vil have fra det danske samfund så begynder det at give mening

asylstatus får adgang til de samme ting

danskere der har bidraget til samfundet og hvis familier

så på de her ydelser og kontanthjælpen

har bidraget til det danske samfund og

hele deres liv ergo har de heller ikke bidraget til danmark hele deres liv

så mener jeg også principielt at der selvfølgelig er forskel på danske statsborgere og på udenlandske statsborgere

så ville danmark jo ophøre med at eksistere

som nation og det er vi jo nogle stykker der vil betragte

og også lidt skræmt vil jeg sige men

var en stigning i antallet af flygtninge der kom her til danmark på omkring tres

sad på magten skete der det i de første måneder af to tusind og ni at antallet af flygtninge der kom til danmark steg med omkring tres procent

jo se at selv om der har været udsving i antallet af asylansøgere der er kommet til danmark og antallet af asylansøgere

i nullerne holdt på et meget meget lavt niveau i forhold til

konstatere at det der er sket siden den her regering er trådt til

er gået én vej nemlig opad med antallet af asylansøgere der er kommet til danmark og vi kan jo se i

tv avisen og tv to nyhederne at det altså er en lang række følger af

andet at man begår kriminalitet og så videre det er jo ikke

det hænger sammen selvfølgelig vil det være sådan at hvis der er en

sådan at de asylregler

de faciliteter man tilbyder også har en indflydelse på hvor mange der kommer til et land jeg mener faktisk at det er det sidste

danmark steg med omkring tres procent i de første par måneder var at sikkerhedssituationen i

at stigningen i antallet af asylansøgere der er kommet til danmark i det sidste års tid skulle skyldes den nuværende regerings politik som sagt er jeg villig til at give den

skylden for alt muligt men lige præcis sikkerhedssituationen i somalia og syrien mener jeg faktisk ikke man kan klandre

beviset på det er jo de statistikker

inden for de seneste ti år

klart og tydeligt viser fru johanne schmidt nielsen og alle andre der måtte lytte at der rent faktisk skete et fald i antallet af asylansøgere der kom til danmark og også i antallet af asylansøgere der endte

tre tusind otte hundrede og seks der søgte om at få asyl og

to tusind og tolv frem til oktober måned er der fire tusind otte hundrede og to og tres

også og det er jo et helt andet argument at det handler om hvorvidt man

to år fem år til et andet land ligesom betyder at man så ikke fordi man ikke har betalt skat i kan komme tilbage og blive en del af

der skal være forskel

godt kalde det for en indirekte forskelsbehandling at langt de fleste danske statsborgere

opholder sig i danmark det gør de fleste danske statsborgere det håber jeg

så er det sådan at folk der kommer til danmark udefra som udgangspunkt det håber

jo være sådan at de bliver ramt på en anden måde af reglerne end danske statsborgere grunden til at

fordi den tidligere borgerlige regering sagde at hvis man skal lave den forskel

det er rimeligt at lave så må man gøre det på den måde som man har indrettet det på her og

i strid med de internationale konventioner der har dansk

der faktisk lever op til formålet og samtidig er

kommer de ikke til det så er jeg måske alligevel

dansk folkeparti ser politikudviklingen og jeg er da så bare glad for at vi har nogle internationale konventioner som sikrer at man faktisk ikke

et beslutningsforslag der handler om etnicitet

internationale konventioner gør det

laver en forskel på danske statsborgere og folk der kommer hertil

til den fulde palet af sociale ydelser hvis de har brug

men folk der lige er kommet til danmark skal altså være her i et stykke tid og gøre sig fortjent til for eksempel kontanthjælp eller børnecheck før de kan få adgang til det samme som danske statsborgere hvis familier igennem generationer har været med til at opbygge det danske samfund vi synes i dansk folkeparti

men det må man jo så forklare

i to tusind og ni knap fire tusind og i to tusind og ti godt fem tusind i to tusind og tolv ser det også ud til at der ved udgangen som er lige om lidt

halvfemserne og kigge på hvor mange der søgte om at få asyl og hvor mange der rent faktisk

for eksempel gå fem år tilbage halvfemserne eller ti år tilbage og så kan man tage de ti år og holde det op imod nullerne s asyl og udlændingepolitik

gå hvilken udvikling der har været siden den her regering trådte til og der har været én udvikling det er gået én vej og det er opad

med oktober måned hvor det er fire tusind otte hundrede og to og tres regeringen vurderer selv at man når op på cirka seks tusind asylansøgere og det er altså nu gør jeg bare opmærksom på det i al stilfærdighed hvis regeringens egen prognose holder det højeste antal asylansøgere der er kommet til danmark i ti år

en bedre mulighed for at blive integreret fordi de kommer ud på arbejdsmarkedet så er der det tredje argument som er det rent

vi synes det er urimeligt at danskere som har bidraget til samfundet igennem et helt liv lige pludselig bliver ligestillet med mennesker som kommer hertil og som fra dag et har adgang til for eksempel fuld kontanthjælp og har adgang til fuld børnecheck så det er de tre hovedargumenter vi har

så derfor må dansk folkeparti

om at man generelt vil sætte kontanthjælpen ned fordi man vil piske folk i arbejde eller

fjerde afsnit står der at vi mener at man skal genindføre starthjælpen fordi det har en effekt på antallet af udlændinge der kommer til danmark og så har jeg også

redegjort for at vi synes der er noget principielt forkert i at mennesker som ikke

danske samfund fra dag et får adgang til de samme ydelser

som danske statsborgere jeg synes de skal bidrage til det danske samfund og efter et stykke tid når de

de har bidraget positivt synes jeg man skal lukke op så

får mulighed for at få adgang til danske velfærdsydelser

en god måde og en rimelig måde

her folketing ikke kan tilslutte sig de principper som vi har fra dansk

deres sag bliver behandlet af de danske myndigheder danske myndigheder siger ok fair nok vi anerkender at du er forfulgt så vi giver dig lov til at være i danmark men vi behøver jo ikke også give så høje sociale ydelser samtidig med